v to og firs af liselott blixt yildiz akdogan jane heitmann may britt kattrup

v firs af jeppe jakobsen jane heitmann may britt kattrup

v en og firs af orla hav

v fire og firs af peter hummelgaard thomsen jan e jørgensen christina egelund

til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v seks og firs

laura lindahl

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fem og firs af finn sørensen bent bøgsted

en lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt

med det her lovforslag kommer regeringen for sent når man vil sætte ind

børn lærer de vigtigste ting i de første måneder og år af deres liv og

skal vi støtte familien helt fra begyndelsen

skulle vi give muligheden for at sundhedsplejersker sammen med pædagoger kunne komme hjemme i familien og hjælpe med at understøtte barnets udvikling fra begyndelsen og bygge bro til daginstitutionen

er det også for tidligt at lave sprogvurdering af to årige

er brug for en bredere vurdering som ikke bare kigger på om et to årig t barn kan sige de rigtige ord men også kigger på om man kan fastholde øjenkontakt

om man i det hele taget kan have delt opmærksomhed og bruge gestik og mimik ministeren har forbedret lovforslaget ved at åbne op for at kommuner kan vælge at lave en bredere vurdering men så skal hver eneste kommune til at opfinde den dybe tallerken så jeg vil gerne bruge tredjebehandlingen til at opfordre ministeren til at sætte sig for bordenden og indkalde de førende eksperter på børne og sprogområdet

anbefalingerne har jo ikke bare betydning for hvordan man laver vurderingen men jo også for

af at blive vejet og børn starter altså heller ikke med at sige hat sprog er så meget mere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

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal tiltrådt af et andet mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal tiltrådt af et mindretal og

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer seks af et mindretal

tiltrådt af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer ni af et mindretal tiltrådt af et mindretal og

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

betragter jeg dette som vedtaget

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

er stadig vigtigere redskaber for dansk politi i kampen mod dem

alene var noget der kunne klares af den lokale betjent på en cykel holder desværre ikke i et moderne samfund

stadighed mere og det er

og behandling af offentligt tilgængelige oplysninger til brug for politiets opgaver såvel inden

foreslås det endvidere at forenkle politiets adgang til at modtage oplysninger om

politiet som led i deres arbejde med

indhente oplysninger via den elektroniske løsning som

siden den første januar to tusind og sytten har etableret i forbindelse med

i dansk politi til at behandle

data og lave de her analyser

vil jeg også opfordre til at vi i den offentlige debat ikke alene har fokus på flere betjente det er vigtigt

helt afgørende at vi også har fokus på at rekruttere ansatte til politiet som er specialiserede i at kunne arbejde med dataanalyser og det er ikke altid at det er personer med en politifaglig uddannelse der er de mest relevante til det og derfor er det min opfordring at

vi ser på politiansatte i stedet for alene at fokusere på politibetjente

mod et dansk politi i verdensklasse også i fremtiden og det er ikke mindst et

rigtig godt redskab til at sikre at vi fortsat er et af de lande i verden

i den virkelige fysiske verden eller om det foregår på internettet de senere år har jo budt på store ændringer af den kriminalitet der foregår i samfundet

som i højere og højere grad flytter over på nettet det kan være alt lige fra seksuelle overgreb mod

den teknologiske udvikling buldrer jo i den grad

derfor er der brug for at politiet i højere grad end i dag får mulighed for at bruge de muskler som teknologien kan forsyne

til at sikre at man også kan komme efter de kriminelle der har fundet vej over til nettet

skal give politiet de muligheder som

kræver det også at den foreslåede bestemmelse i politiloven der leverer det retslige grundlag for anvendelse af data på tværs af området gennemføres og at vi gennemfører

for indsamling af offentlige oplysninger til brug for løsning af politiets opgaver

så foreslås det også at ændre toldloven så flyselskaber i fremtiden alene skal indgive api oplysninger til skat hvor politiet så kan trække

til lande der ikke er en del af schengen der skal jo ikke herske tvivl om at vi i dansk folkeparti selvfølgelig vil arbejde hårdt for en effektiv og grundig grænsekontrol og udlændingekontrol ikke kun

de lande der er uden for schengen men

foregået blandt andet i kastrup lufthavn haft et samråd hvor vi har ønsket at belyse den nuværende kontrol for at se om den er skarp nok så det her element støtter vi også vi ser det som en klar forbedring af dansk politis mulighed for at have grænsekontrol

også stedse drage omsorg for at moderne analyseredskaber

bringes i anvendelse i det omfang det overhovedet kan lade sig gøre hvor gaderøveriet fandt sted for tyve år siden er

i dag identitetstyveriet der præger kriminalitetsbilledet på det område så det er vigtigt at politiet i højere grad end tidligere og med de redskaber der er til rådighed tilrettelægger arbejdet analyse og vidensbaseret og her duer det ikke at

kriminalregisteret så våbenregisteret og så centralregisteret for motorkøretøjer og fotoregisteret og så videre og så videre for derefter at se om det giver et fælles resultat med det forslag vi behandler i dag

blive mulighed for en tiltrængt sammenkøring af de mange kildesystemer som politiet anvender til glæde for hurtigere og mere effektiv sagsbehandling vi tilvejebringer hermed de retlige rammer for

analysebaseret politiindsats ved at give den fornødne hjemmel i politiloven til anvendelse af disse redskaber

passagerer og besætningsmedlemmer også den mulighed er tiltrængt i en moderne verden med risiko for terror så med de bemærkninger skal jeg meddele at venstre kan støtte forslaget

udvalgsbehandlingen helt

sige at vi selvfølgelig ikke har nogen som helst indvendinger imod at at vi får en it understøttet og

effektiv planlægning af politiets arbejde men vi synes at det her lovforslag og de enkelte delelementer der er

lang række spørgsmål som som vi bliver nødt til

hvis vi starter med muligheden for at at lave tværgående informationsanalyser som jo sådan set kan være rigtig fornuftigt

på linje med institut for menneskerettigheder bekymret for hvordan adgangen til

foretage de her tværgående analyser vil være

og måden hvorpå data til analyserne bliver indsamlet

skriver jo at lovudkastet omfatter databehandlinger hvor der i dansk retstradition stilles krav om særskilt materiel

instituttet finder endvidere at hjemmelen til og rammerne for tværgående informationsanalyser bør præciseres herunder hvornår det er nødvendigt at foretage tværgående informationsanalyser

forening anfører i deres svar at foreningen forstår de almindelige bemærkninger i lovforslaget

bestemmelse om at indsamling af personoplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål og at senere behandling ikke må være uforenelig med disse formål det handler simpelt

persondataloven hvor vi har en klar afgrænsning af at data kun kan ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål lader til at stride imod det som der står i lovforslaget hvor der lægges op til en meget bred indsamling af information som ikke nødvendigvis går til meget udtrykkeligt definerede og angivne formål og det synes vi skaber nogle uklarheder i forhold til borgernes retssikkerhed indsamling af borgernes data og

som borgere i et frit og demokratisk samfund

som institut for menneskerettigheder også gør opmærksom på at den slags oplysninger jo kan være tilvejebragt på

offentligt tilgængelige oplysninger heller ikke altid er korrekte

være sådan at rammerne for indsamling af eksterne herunder offentligt tilgængelige oplysninger

politiet i dets arbejde skal bruge den slags oplysninger herunder hvordan man

grundige høringssvar i forhold til det her

at begrebet enhver oplysning

offentligt tilgængelige kilder er meget vidtgående

at det er uklart hvad persondataloven kan give politiet hjemmel til med hensyn til indsamling af personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder så vi har tilsyneladende en uklarhed

retstilstand så er der den del af lovforslaget som handler om

det bliver søreme op til justitsministeren via bekendtgørelser

og som tydeligvis har en lang række uklarheder indbygget i forhold til hvilke oplysninger der kan indsamles om borgerne og hvordan de kan bruges og hvordan de oplysninger skal behandles om de eventuelt er i strid med den gældende persondatalovgivning men det vil så være op til

lave en masse bekendtgørelser som skal definere den nærmere rækkevidde af det

det er altså ikke noget som en justitsminister kan sidde og beslutte

med lovgivning her i folketinget

haft nogle meget omfattende diskussioner om

masseovervågning af borgerne altså ikke overvågning af folk der er mistænkt for kriminalitet hvor vi specifikt går ind og laver en nødvendig overvågning med de værktøjer der

være tilgængelige af folk som er under mistanke for at begå kriminalitet

sker vi kender det fra logningen og de diskussioner der har

der i dag bliver indsamlet oplysninger

og mange andre ting også selv om vi snakker om borgere som aldrig nogen sinde har begået eller vil komme til at begå kriminalitet det er hele diskussionen om logning og den har jo en masseovervågningsvinkel som også kan være relevant i den

private forhold herunder af personer som ikke er mistænkt instituttet sætter i den forbindelse spørgsmålstegn ved om de tværgående informationsanalyser reelt vil føre i retning af en generel overvågning og dermed mistænkeliggørelse af alle danske borgere men uden de retssikkerhedsmæssige garantier

der normalt følger med efterforskningsindgreb rettet mod

om det her så er en anden variant af en masseovervågning som vi jo har haft

vil fortsætte når når vi snakker logning og masseovervågning

fra enhedslistens side går vi bestemt ind for at politiet har overvågningsredskaber

som altså er mistænkt for at begå kriminalitet men en masseovervågning af alle borgere i et demokratisk samfund synes vi er grundlæggende problematisk i forhold til den sidste del

registrering af flypassageroplysninger og når der så oven i købet fra institut for menneskerettigheder og datatilsynet er en kritik af den konkrete model

det er nogle gange nogle meget lange lovforslag

politiet står over for bliver mere og mere komplekse og der er i højere grad behov for at politiet effektivt kan analysere meget store mængder data en analysebaseret politiindsats er et redskab som kan anvendes i

en lang række sagstyper og et redskab som politiet efterspørger for at kunne følge med tiden og udviklingen og arbejde effektivt med efterforskningen på forskellige kriminalitetsområder med det trusselsbillede vi oplever for tiden ikke

men mod hele europa er det vigtigt at politiet får de værktøjer som bedst muligt kan hjælpe dem til effektivt at bekæmpe alle former for kriminalitet specifikt med hensyn til håndtering af oplysninger om flypassagerer og besætningsmedlemmer er det bare et vilkår vi må acceptere og jeg vil derfor blot konstatere her fra talerstolen i dag at når det nu skal være ser jeg det som en fordel at der med lovforslaget sikres mulighed for at der kan etableres et samarbejde med skat der allerede i henhold

modtage disse data ændringerne er ifølge liberal alliance inden for det

til masseovervågning der er også blevet nævnt sessionslogning og så videre det er også noget vi i liberal alliance er bekymret for men som jeg også sagde i talen

brug af offentligt tilgængelige oplysninger med den anden del forenkles politiets adgang til at modtage oplysninger om flypassagerer og besætningsmedlemmer de såkaldte api oplysninger

at luftfartsselskaberne kun skal registrere

oplysninger ét sted nemlig hos skat ved den her skatteløsning jeg tror at jeg vil bruge et citat fra

institut for menneskerettigheders høringssvar for egentlig at sige hvor vi står i alternativet i forhold til det her lovforslag lovforslag for de skriver sådan set på side

jeg citerer lovforslaget forfølger et legitimt formål men spørgsmålet er om hjemlen er tilstrækkelig klar og om indgrebet i øvrigt er nødvendigt og proportionalt

er udfordringen i det her lovforslag det er også derfor det bliver kritiseret så vidt og bredt som det gør i høringssvarene institut for menneskerettigheder københavns universitet retspolitisk forening it politisk forening kritiserer jo alle sammen at der skabes en

for menneskerettigheder og retspolitisk forening frygter jo at det vil være muligt at foretage meget præcise kortlægninger af borgernes private forhold det har vi hørt

i salen herunder jo også af personer som ikke er under mistanke jeg synes der er nogle elementer i høringssvarene fra præcis institut for menneskerettigheder

op jeg vil gerne læse et andet op som jeg også synes er rigtige centralt

set ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt bør politiets redskaber præciseres direkte i loven justitsministeriet har imidlertid lagt op til at den nærmere præcisering skal ske ved bekendtgørelse af samme grund er det vanskeligt at foretage en tilstrækkelig

det her får altså institut for menneskerettigheder til at liste en række ønsker om præciseringer op i deres høringssvar som de sådan set

hvis ministeren og ministeriet er klar på

gå det lidt mere efter i sømmene og give os andre den sikkerhed der er brug for i forhold til at vi får præciseret nogle af de mere konkrete elementer i det her lovforslag for

man har hjemmel til at gå ind at søge de her analyser hvornår man må lave de her tværgående analyser

masse uklarheder i det i det omfang man vil gå ind at forholde sig til høringssvaret fra institut for

vil vi gerne kigge på det igen i alternativet men som det ligger lige nu

politiindsatsen det giver jo rigtig rigtig god mening

sådan et redskab skal anvendes eller kan anvendes økonomisk kriminalitet

andre eksempler eller vi kunne teste nogle skrækeksempler

tilfælde hvor man ville overveje at bruge de her midler

er hele boligområder som ville blive udsat for en massiv overvågning og samkøring af

oplysninger eller registre fordi man ved

er en høj kriminalitetsrate hvad betyder det så for retssikkerheden for de mennesker der bor i de boligområder vil det også være sådan noget

det her forslag der er givet to gode eksempler som også intuitiv giver god mening for mig men kunne der være andre eksempler som

hele diskussionen omkring præciseringen

justitsministeren bemyndigelse til at præcisere

hjemmelen gennem bekendtgørelse

foretage noget af den præcisering her i folketingssalen i stedet for

er nogle af de samme punkter som er blevet nævnt og som har fået nogle til

som vi deler med nogle af dem der har været oppe før os som vi gerne vil

give vores tilslutning og det handler altså især om

reglerne for behandling af data og reglerne for sletning af data og så i øvrigt måske nogle flere eksempler på hvad det skal bruges til

og meget grundige høringssvar der er kommet fra en række organisationer

politik på det her område

man lovliggør

bruger skat som en genvej jeg synes

at det retssikkerhedsmæssigt er

politiet allerede har indsamlet de skaber altså

detaljeret indblik i folks privatliv

forening bemærker er der tale om en meget alvorlig indgriben i en persons

jeg er fuldstændig på linje med herre rune lund specielt inden for sådan et område her der er så alvorligt

sket et skred igennem tiden med hensyn hvad beføjelser bliver brugt til hvad ny lovgivning bliver brugt til at man på den måde skal

og over i hænderne på

er et skred som vi ikke kan støtte

resten af det indholdsmæssige i forslaget

vi skal forholde os til når vi stemmer

det her med de offentligt tilgængelige

tilvejebragt på ulovlig vis man kender ikke nødvendigvis kvaliteten af det

en god måde at sikre

en lang række spørgsmål det er klart at politiet også skal have nogle værktøjer men som altid i de her debatter

udmøntet på så vi har en række spørgsmål i udvalgsarbejdet og så vil vi højst sandsynligt også stille et par ændringsforslag

være krystalklar når den bliver vedtaget i folketinget uanset hvad man så ellers

at det ikke skal være en bekendtgørelse ministerens side det er ikke en bemyndigelse vi giver ministeren men vi skal kende loven i dens fulde omfang når der bliver stemt

en række kriminalitetsformer inden for blandt andet it understøttet kriminalitet

radikalisering og økonomisk kriminalitet samtidig er politiets efterforskning i en lang række sager i stigende grad afhængig af at politiet kan analysere stadig større datamængder

derfor centralt at politiet som led i deres opgavevaretagelse har adgang til at anvende moderne og tidssvarende redskaber samtidig med at anvendelsen af sådanne redskaber er reguleret af en betryggende retlig ramme formålet med lovforslaget

skabe sådanne retlige rammer både for en analysebaseret politiindsats og for politiets indsamling og behandling af offentligt tilgængelige oplysninger lovforslaget har desuden til formål at etablere hjemmel til at politiet kan modtage oplysninger om flypassagerer og besætningsmedlemmer api oplysninger via den elektroniske løsning som skat

første januar to tusind og sytten politiet har allerede efter de gældende regler i udlændingelovgivningen hjemmel til at indhente disse oplysninger til udlændingekontrolformål med forslaget sikres det at luftfartsselskaberne kun skal levere oplysninger til én myndighed

og at politiet ikke skal til at etablere et parallelt it system for at få adgang til oplysningerne med de bemærkninger

forskellige indlæg jeg ser frem til den

og jeg også gerne gøre opmærksom på at retsudvalget i jo er blevet tilbudt en gennemgang og præsentation af systemet hos rigspolitiet hvor der også kunne være mulighed for at se det og stille en række spørgsmål

ikke første gang der har har været debat om straffelovens blasfemiparagraf

der fremsættes et lovforslag der går ud på at bestemmelsen skal ophæves blasfemiparagraffen har med andre ord været genstand for debat i folketinget i mange år og det er med god grund

vil jeg gerne kvittere enhedslisten for at rejse en vigtig debat lad mig begynde med at understrege at denne regering naturligvis er optaget af ytringsfrihed ytringsfrihed er en

er også en grundlæggende forudsætning for et velfungerende demokrati og for udviklingen af samfundet og det enkelte individ ytringsfriheden er fundamental for en demokratisk styreform hvor vælgere kan træffe deres valg på baggrund

debat hvor ideer og holdninger kan fremføres og blive imødegået som det fremgår af regeringsgrundlaget vil vi derfor nedsætte en kommission som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i danmark kommissionen skal blandt andet beskrive hvad vores tradition og historie fortæller os om ytringsfrihedens udvikling i danmark

vi sammenligner os med regeringen forventer at nedsætte denne kommission

ikke havde en blasfemiparagraf blasfemiparagraf skulle vi heller ikke lave en sådan når det er sagt

det vigtigt at holde fast i at spørgsmålet om en ophævelse af blasfemiparagraffen ikke er enkelt det rummer mange principielle og komplicerede elementer som man med god mening

forskellige og nuancerede syn på i to tusind og fjorten afgav straffelovrådet en udtalelse om netop spørgsmålet om ophævelse af blasfemiparagraffen straffelovrådet peger i udtalelsen på en række fordele og ulemper ved at ophæve bestemmelsen blandt fordelene peges der på at en ophævelse af blasfemiparagraffen vil styrke ytringsfriheden i danmark straffelovrådet peger også på at samfundsudviklingen kan siges at have gjort bestemmelsen utidssvarende fordi de meningstilkendegivelser som er omfattet af bestemmelsen ikke længere opfattes som acceptable begrænsninger af ytringsfriheden blandt ulemperne ved at ophæve blasfemiparagraffen peges der navnlig på hensynet til at beskytte religiøse mindretal mod grove krænkelser af deres religion straffelovrådet anfører også at man skal være opmærksom på hvordan det vil blive opfattet i udlandet uden for danmark hvor baggrunden for en ophævelse vil

kunne blive forenklet og måske også bevidst fordrejet vil der være risiko for at politiske eller religiøse ledere vil udlægge beslutningen som et religionsfjendtligt signal og i værste fald som et fjendtligt signal ikke alene mod religion generelt men i særlig grad mod bestemte

være opmærksom på at en ophævelse vil kunne have sikkerhedsmæssige og udenrigspolitiske konsekvenser for danmark på den anden side vil en ophævelse af blasfemiparagraffen kunne imødekomme internationale anbefalinger straffelovrådet peger nemlig også på at de nyeste internationale anbefalinger fra såvel europarådet som fn går ud på at hverken det at vise disrespekt for en religion

blasfemi eller at krænke religiøse følelser bør være kriminaliseret en ophævelse vil samtidig være i tråd med udviklingen i de europæiske lande

gennemført en sådan afkriminalisering som jeg tidligere

er blasfemiparagraffen bestemt en diskussion værd der er fordele der er ulemper ved at afskaffe paragraffen og det har jeg allerede været inde på regeringen anerkender fuldt ud at dette spørgsmål både er et principielt og et kompliceret spørgsmål og det er derfor afgørende at vi her i folketinget tænker det grundigt igennem vi har et samfundsmæssigt ansvar for at træffe den rigtige beslutning og derfor vil regeringen i den kommende tid indhente erfaringer fra de lande som for nylig har ophævet blasfemiparagraffen i deres nationale lovgivning det gælder lande som norge og holland

giver det os at kunne lære af

oplyse at regeringen ikke på nuværende grundlag kan støtte lovforslaget

samtidig sige at vi i regeringen har en åben tilgang til de videre drøftelser med folketinget om dette vigtige og vedkommende spørgsmål

at der er en lang række meget respekterede internationale organisationer der meget anbefaler

at vi afskaffer blasfemiparagraffen fordi den som ministeren selv siger siger ikke hører hjemme i et moderne

er jo både fns højkommissariat for

menneskerettigheder fns særlige udsending for ytrings og religionsfrihed fns menneskerettighedskomité europarådet eus udenrigstjeneste

mit spørgsmål er hvor længe skal vi blive ved med at vente ministeren henviser til den ytringsfrihedskommission som ikke opstod i regeringsgrundlaget men opstod for et år siden

var nogle partier der ønskede den men jeg er rigtig glad for at den så også står i regeringsgrundlaget og den kommission kan jo så arbejde i flere år

jeg talte om her man har lige ophævet den i norge og holland og

havde op til det hvad gav det anledning til og og hvad betyder det

når jeg siger at vi godt kan vente nogle måneder endnu

det også kunne få af indflydelse på på en dansk debat

komme tilbage og det er altså inden for i år det er ikke noget der skal i en syltekrukke det er altså ikke ideen

står vores ledere og er enige med hinanden om

knække vores ytringsfrihed og nu står landets justitsminister så på folketingets talerstol og siger at de følelser og de reaktioner

for slapt af den her regering

vil meget opfordre til at man kommer op i omdrejninger for det her

i høj grad en politisk diskussion vi må have og så må vi derefter

og nu kan jeg bare forstå at regeringen har købt sig tid til den anden side af sommerferien

os til at det kan være en sandsynlig mulighed så sagde jeg jo ikke

sige at der er nogle lodder i den ene kurv og nogle lodder i den anden kurv

at bruge nogle få måneder på at se hvad

så tage stilling til hvad det skal betyde efterfølgende

haft den her paragraf i

fra seksten tre og firs danske lov og

at straffen for trolddom og gudsbespottelse var udskæring af tungen halshugning samt anbringelse af tungen sammen med hovedet på en stage og hvis nogen havde brugt en hånd til gudsbespottelsen skulle hånden også anbringes på stagen

en reminiscens fra fortiden som vi skal have væk det giver simpelt hen ingen mening i et moderne samfund at man har en

man beskytter guder og trosretninger ved straffelove i de enkelte lande det er jo meningsløst synes jeg

er sket hvad har det ført med sig

have sikkerhedsmæssige konsekvenser og det er ikke sikkert at der har været noget særligt i norge og holland og så må vi jo kigge på det

som det er blevet gjort det er jo noget domstolene skal tage sig af

verserende sag

gå ind og dømme i det tilkommer ikke mig jeg synes at det var usigelig dumt at gøre og unødvendigt at gøre diskussionen er så selvfølgelig om det skulle

i dag om det sikkerhedsmæssige og det kan meget vel have en sikkerhedsmæssig konsekvens for danmark og så siger jeg det skal man bare vide men det har jo ikke noget at gøre med om

at det er en dybt respektløs handling at stå og brænde en koran af jeg ser ingen som helst grund til at man skulle gøre det og jeg ser intet formål i at man som udgangspunkt

ønske at fornærme en stor gruppe mennesker i vores land ved at brænde en koran af det synes jeg er respektløst og

udtrykke sine sine holdninger på men det ændrer jo ikke ved at at det

at vi har noget gammel lovgivning

i den forbindelse vil jeg så spørge justitsministeren skal det

at udskyde en diskussion om det her til efter sommerferien

skulle vi heller ikke have den så der er ikke nogen der

at vi ville indføre den hvis vi ikke havde den så kigger man selvfølgelig på hvilke implikationer det kan få at afskaffe den og så vejer man for og imod vi vil bare gerne lige udfylde de sidste farver i paletten med

fjerde eller femte gang at jeg som socialdemokratiets ordfører repræsenterer vores synspunkter i debatten og dermed også sagt at

ikke har ændret holdning til vi kan ikke støtte det vi mener at der bør være en bundprop for hvor meget man kan krænke andre mennesker det er derfor vi har racismeparagraffen det er derfor vi har blasfemiparagraffen

to år siden kom straffelovrådet med en juridisk gennemgang af blasfemibestemmelsen

lad mig her indskyde at det er uhyre sjældent at bestemmelsen overhovedet er

i anvendelse men konklusionen fra straffelovrådet som vel at mærke er de ypperste jurister i landet er meget meget klar i sin udtalelse peger straffelovrådet på at blasfemiforbuddet

er til hinder for skarp kritik af religioner og religiøse dogmer

på debatten i danmark

vid religionskritik og debat

det betyde at der vil kunne forekomme offentlige afbrændinger af hellige bøger som bibelen eller koranen

altså det vi diskuterer her i dag det der står tilbage

lovligt kunne afbrænde hellige skrifter

begrænser i socialdemokratiet er vores holdning klar vi skal være et frit samfund hvor der er plads til kritik af religioner også gerne hård kritik sådan er det i dag og sådan kommer det forhåbentlig også til at være i fremtiden religionskritikken lever stærkt og bredt i samfundet så vi har i socialdemokratiet meget svært ved at se

samfund stærkere at vi kan brænde hellige skrifter af gør det debatten bedre gør det vores demokrati bedre gør det vores sammenhold i danmark bedre det mener vi vi

men den socialdemokratiske holdning til det her spørgsmål der handler om

meget klar vi kan ikke se hvad det bidrager med og derfor

er en udstrakt grad af ytringsfrihed man skal i et demokratisk samfund som det danske

derfor ikke kriminalisere meningstilkendegivelser og så videre og så videre et rigtig godt svar som jeg er fuldstændig enig i men hvordan er det

ordføreren at det er fint at man så brænder

og vil have blasfemiparagraffen afskaffet

det er en lidt besynderlig debat at hive flag ind

så det ene er ideer og det andet er mennesker så det er slet ikke det samme plus det argument vi hele tiden hører om at brænde koranen af det vil i de fleste tilfælde jo slet ikke kunne lade sig gøre

fik fire års forvaringsdom en og tyve måneders fængsel og fem hundrede kroner i bøde for majestætsfornærmelse blasfemi opfordring til revolution og injurier det var så det hele der kom med her i en samlet pakke men det var altså ikke noget med at han brændte bøger af det var

kritiske skrifter

det grundlæggerne af både arbejderbevægelsen måske også

tre og halvfjerds hvor der også var en socialdemokratisk justitsminister

partikollega før at det netop er fordi det er forbudt at der er nogle der så får lysten

argumentere på samme måde med racismeparagraffen at bare fordi der er en racismeparagraf så der er nogle der får lyst

det kan vi altså ikke se hvorfor man skal gøre vi kan ikke se at vi får et bedre samfund

og særligt når man går ud i medierne og erklærer at man er tilhænger af det

hvad man har i andre lande må de stå på mål for i socialdemokratiet kan vi virkelig ikke se hvad det er det bidrager med at man brænder hellige skrifter af

rammer nogles følelser men det rammer jo ikke billedet af dem og

og på blasfemiparagraffen grunden til at jeg ikke kan se den sammenligning er

der kan skabe et forkert billede af dem i offentligheden

end blasfemiparagraffen hvor vi måske nok forsvarer nogles følelser

den her debat igen i dansk folkeparti håber vi at debatten ender anderledes end den har gjort de seneste gange altså at vi kan ende med

afskaffe blasfemiparagraffen det er vores helt klare mål hvorfor jeg også kan starte med at meddele at

støtter forslaget vi er tilhængere af at få afskaffet paragraffen som vi ser som en tosset begrænsning af ytringsfriheden og den

fri debat i danmark skal vi have lov til at diskutere og debattere og også kunne gå meget langt

debatten sådan er det at have en fri politisk debat det kan være behageligt eller det kan være det modsatte men det er sådan det bør være hvis man

er der jo intet sagligt argument der tilsiger at vi

så høj grad beskytter religiøse opfattelser men

ikke yder nogen tilsvarende beskyttelse af sekulære livsopfattelser det synes jeg ganske enkelt er problematisk

også værd at bemærke at landene omkring os igennem de senere år har afskaffet deres svar på blasfemiparagraffen alene inden for de sidste fem seks år har holland island og norge

jo ikke fordi danmark på nogen som helst måde vil bevæge sig alene i verden hvis vi går

ikke nogen grund til at man skal bruge lang tid på at indhente erfaringer fra lande hvor ting fungerer

også værd at bemærke at i eu er der kun fem lande der har opretholdt deres blasfemiparagraf kigger man lidt ud over

man også opdage at det er erdogans

er jo også værd at bemærke at atten ud af tyve lande i mellemøsten og nordafrika har valgt at beholde det her altså igen

meget meget ubehageligt selskab for et frit demokrati som danmark at være i hvis man skal følge et af argumenterne for

til at kunne undgå uro som kunne fremkomme som respons på blasfemi

helt andet for i dag hører vi jo først og fremmest om den her type af sager når anklagemyndigheden en sjælden gang beslutter sig for at foretage sig noget i en sag ellers havde vi aldrig hørt om den her type sager så som reglerne er i dag hvis man skal følge det oprindelige argument

gør de jo principielt større skade end gavn

hvis man måtte købe præmissen om at nogle kunne føle sig krænkede så er det at have det her regelsæt der er ensbetydende med en enorm eksponering af sagerne jo lig med en større gruppe mennesker der så i givet fald kunne kunne føle sig krænkede så paragraffen

et problem for sig selv hvis man kan sige det sådan så er der hele argumentet om sikkerhed altså at danmark skulle bringe sig selv i en farlig position

ved at afskaffe det her fordi nogle med grimme hensigter over for vores frie demokrati kunne ønske at skade os af den grund jeg må sige at jeg giver ingenting for det argument danmarks love vedtages i folketinget folketinget som vælgerne sammensætter

vanvittige mennesker ude i verden måtte ønske eller foretage sig eller true med det er os der laver reglerne i det her land

reagerer ikke på trusler

i bemærkningerne og det er måske hvis jeg skal finde et hår i suppen bruger man en meget stor del

af pladsen på at ja

racismeparagraffen to hundrede og seks og tres b jeg vil bare for god ordens skyld sige at

seks og tres b selv om vi støtter det her

i løbet af udvalgsarbejdet i retsudvalget så det fremgår meget tydeligt at når dansk folkeparti kommer til at stemme for det her forslag for det gør vi

så betyder det selvfølgelig ikke at vi opgiver kampen for at slippe af med den

var dannebrog så jeg synes at vi skal kigge på de regler igen

kunne det jo være fint hvis der var noget lighed så de samme regler der gælder for vores flag

og entydige svar i hvert fald for mit vedkommende vi er i venstre udstyret med tvivlens nådegave og vi kan se sagen fra begge sider lad mig sige det rent ud citatet fra

og det er jo en bestemmelse der har været gældende

er strafbart at drive spot eller forhåne noget her i landet lovligt bestående religionssamfund troslærdom eller gudsdyrkelse beskyttelsesinteressen er

som der står vi respekterer i venstre de betænkeligheder som mange danskere har i relation til ytringsfriheden for der er ingen tvivl om at bestemmelsen er en indskrænkning af ytringsfriheden og vi skal have så få indskrænkninger i ytringsfriheden som overhovedet muligt

at store organisationer som fn

institut for menneskerettigheder

går ind for en afskaffelse af bestemmelsen for så vidt angår indskrænkning af ytringsfriheden er jeg nok nødt til for en god ordens skyld at påpege at vi har indskrænkninger i

at det her er den eneste straffeloven indeholder da adskillige undtagelser jeg tror

straffelovens § en hundrede og fyrre er et vanskeligt emne og derfor bad vi også straffelovrådet om at se på bestemmelsen for et par år siden den afgivne betænkning

ikke nogen entydig afklaring af problematikken der blev opsummeret en række gode argumenter for og en række gode argumenter imod

og i udlandet er det forhold at der kun er faldet to domme på en hundrede og en og halvtreds år

et udtryk for at bestemmelsen er helt overflødig eller er det snarere udtryk for at bestemmelsens eksistens har haft sin virkning og derfor skal bibeholdes det kan man argumentere for herfra og til juleaften

bliver klogere af hvordan vil en ophævelse af bestemmelsen så blive opfattet rundtomkring

er samtidig med at vi netop har indskrænket ytringsfriheden for hadprædikanter i hvor høj grad medfører en ophævelse af bestemmelsen en yderligere unødvendig forråelse af debatten

der jævnligt ses på de sociale medier og hvad er der egentlig sket i norge og i holland i den relation

hundrede og fyrre optræder i straffeloven i det afsnit der hedder forbrydelser mod den offentlige orden og fred noget kunne tyde på at man i tidernes morgen så den offentlige orden og fred som det der skulle beskyttes og for venstre er det da også af væsentlig betydning at få en nærmere undersøgelse af hvilke bestemmelser der i givet fald efter en eventuel ophævelse vil være gældende til beskyttelse af orden og fred her i landet også her kan en sammenligning til andre lande være relevant

i de andre lande i stedet for eller er der om man så må sige fri leg på området vi skal have et fuldt oplyst grundlag men der skal ikke gå år med det og jeg har

bemærket justitsministerens udtalelser om at vi taler om måneder vi taler altså ikke om at den annoncerede ytringsfrihedskommission først skal blive færdig det kan der nemlig gå rigtig lang tid med men det er et vigtigt emne og vi vil derfor have det fuldstændige grundlag derfor opfordrer vi regeringen til at indhente erfaringer fra andre lande som også justitsministeren allerede har redegjort for nemlig fra de andre lande der har ophævet en kriminalisering af blasfemi når regeringen nu sideløbende med ytringsfrihedskommissionens arbejde skal træffe sin endelige beslutning så på

turisme hele molevitten men okay hvis man nu

beslutningskraft ind i det arbejde der skal foregå nu og

er fint og roligt og fredeligt som jeg har indtryk af at der er

den her paragraf og hvad ville formålet ellers være med at sætte det her arbejde

eller noget i den retning det er også en undersøgelse af hvad der i de forskellige lande er af regler

når man har afskaffet blasfemiparagraffen

sammenholdt med om der i danmark er tilsvarende regler og om der er behov for regler i den retning

vi skal ikke bare afskaffe paragraffen ud i den blå luft om jeg så må sige med risiko for koranafbrændinger og

at tage et livtag med en paragraf i den danske straffelov som på mange måder hører fortiden til liberal alliance går ind for en afskaffelse af blasfemiparagraffen som vi betragter som en indskrænkning af ytringsfriheden og en urimelig og utidig særlig beskyttelse af netop religiøse følelser ytringsfriheden bør være så bred og udstrakt som muligt et skridt på vejen hertil er at komme af med blasfemiparagraffen det betyder ikke at jeg personligt synes det er alle tiders at fornærme andre men det bør ikke

bare fordi nogle er blevet kede af det at afskaffe blasfemiparagraffen er ikke startskuddet på en klapjagt på nogen med en anden hudfarve eller af religiøs orientering end

det være at sidestille hensynet til religiøsitet med andre overbevisninger der heller ikke har deres egen paragraf i straffeloven vi mener at risikoen for spot hån og latterliggørelse er en del af det at leve i et åbent og demokratisk samfund og det er en meget lille pris som vi hellere end gerne betaler som deltager i samfundsdebatten og som beboer i et frit land

nogle gange tåle at føle sig gået for nær eller misforstået og der skal man lade argumenter råde i stedet for paragraffer det klæder nu engang et moderne samfund bedst

jeg det argument for fastholdelse at problemet jo alligevel ikke er særlig stort nej netop

jo en god idé at afskaffe den

ønsker ikke at det nu skal være sådan normaltilstanden at bibler koraner og andet afbrændes i gaderne og vi tror heller ikke at det

vil være konsekvensen af den her lovændring hvis den bliver vedtaget jeg mener personligt

og som fik anklagemyndigheden til at rejse tiltale efter blasfemiparagraffen bogafbrænding er i det hele taget ubehageligt og bringer mindelser om mørke perioder i europas historie

så er der internationale perspektiv i sagen nogle vil hævde at danmark i forvejen er i en udsat position på grund af muhammedtegningerne og her knap tolv år efter deres fremvisning i jyllands posten er de jo ikke glemt det er rigtigt nok

mod europa er reel og synlig det har vi desværre mange konkrete eksempler på

vi kan ikke lade den latente terrortrussel være styrende for indretningen af vores straffelov og her helt konkret på hvor alvorligt vi tager fundamentet for demokratiet de liberale frihedsrettigheder jeg kan ikke forsvare at vi indskrænker ytringsfriheden af hensyn til nogle religiøse følelser fordi vi ikke skal risikere at fornærme nogle mennesker der med religiøse argumenter vil knægte vores ytringsfrihed og handlefrihed det giver ikke mening vi må ikke give ekstremister de facto vetoret over hvad man må ytre i danmark flere europæiske lande har gennem

seneste år afskaffet deres udgave af blasfemiparagraffen i kølvandet på terroranslag i norge har debatten været levende længe ligesom den har i danmark

besluttede så endelig at afskaffe blasfemiparagraffen med en konkret henvisning til at stå last og brast om ytringsfriheden og retten til religionskritik efter angrebet på charlie hebdo i paris ved at fastholde blasfemiparagraffen i danmark er vi i ualmindelig dårligt selskab med for eksempel saudi arabien hvor ytringsfrihed som bekendt ikke står særlig højt på værdilisten vi risikerer endda at legitimere opretholdelsen af forfølgelsen af religionskritikere for når et frit og demokratisk land som danmark kriminaliserer blasfemi

frit og demokratisk det er med andre ord en debat med rigtig mange perspektiver og indgangsvinkler det er vi i liberal alliance godt klar over vil gerne kvittere for at enhedslisten har rejst debatten vi synes den er

ikke man er i tvivl om gerne være med til at afskaffe blasfemiparagraffen vi afventer og respekterer den proces som ministeren redegjorde for

og vi vil fortsætte med at kæmpe alle de steder vi overhovedet kan

skal undersøges så vi er helt sikre

for at undersøge erfaringerne med andre lande altså helt konkrete erfaringer

del af et regeringskollegium og jeg respekterer fuldstændig at andre måtte have et behov for at få nogle andre ting belyst jeg vil

ikke være den der står der står i vejen for at man får mere viden om det men min egen

stillingtagen i den her sag er på den ene side at vores holdning er fuldstændig klar

i regeringen har et behov for at få belyst helt konkrete erfaringer fra nogle af vores

som jo netop har afskaffet blasfemiparagraffen

være naturligt når resultatet af de undersøgelser foreligger at

det op igen og der vil man igen vide præcis hvor man har liberal alliance nemlig blandt dem som synes at

hvis der så har været den her proces

man tog det op igen ville liberal alliance

fordi man er en del af en regering hvor to andre

det må vi se til den tid men vores holdning er klar og et

vi er et regeringskollegium jeg tror at alle som har fulgt med i politik og det ved jeg at spørgeren

andre opfattelser sådan er den politiske proces

en position som havde en udløbsdato der hed den dag liberal alliance var i regering nu har man altså et regeringsparti der står og advokerer for

iværksætter en undersøgelse man skal indhente erfaringer fra de andre lande det set sympatisk nok vi har vidst at det her beslutningsforslag kunne komme i en rum tid

til at indhente erfaringer fra de andre lande

forslag som enten regeringen eller eller typisk oppositionen

der kunne det måske være en idé at man bruger tiden inden førstebehandlingen til at få afklaret de ting nu er der jo også en rum tid

er en tredje behandling så jeg vil da bare lægge et forslag til forslagsstillerne

flere måneder det

det er sådan at

indtil på fredag klokken sekstende og når jeg siger det

det fordi den proces der er foregået i alternativets folketingsgruppe er at der har været stor

alternativets folketingsmedlemmer i forhold til om vi skulle stemme for eller

erik bjergager som er chefredaktør på

streamet fra vores gruppemøde og det ligger også på vores facebookside ministeren at hvis man gerne vil gøre sig klog på nogle i øvrigt ret intelligente

perspektivrige partsindlæg så kan man altså finde på dem alternativets facebookside på baggrund af de indlæg har vi bedt alternativets ellevetusind medlemmer om at tage stilling for os det vil sige

tredjebehandlingen i forhold til det her lovforslag

så afsløre allerede nu at det er jeg ret sikker på der er fordi vi har fået en masse besvarelser ind allerede resultatet foreligger først på fredag klokken sekstende så der er vi klogere på om vi stemmer for eller imod helt kort

været det her med i forhold til argumentet for at bevare paragraffen

så meget om ytringsfrihed det er jo ikke fordi man ikke må kritisere religion i danmark

vi har en blasfemiparagraf vi har rig mulighed for at kritisere religion socialdemokratiets ordfører var inde på noget af det samme det handler som sådan heller ikke så meget om at paragraffen beskytter guder men den beskytter religiøse følelser når de bliver krænket det handler ikke så meget om holdninger om kriminalisering af holdninger når vi har en blasfemiparagraf men det handler om kriminalisering af handlinger som kan være krænkende over for dem der har religiøse

det handler også om en beskyttelse af roen i det offentlige rum i forhold til ikke

en fuldstændig tåbelig handling

koran af og lægger det på facebook der kan blasfemiparagraffen være en form for beskyttelse af den offentlige orden

argumenterne for en afskaffelse som

nemlig særlig argumenterne i forhold til det internationale samfund

som anbefaler at danmark afskaffer

eu gør det med reference til hvad vi ser i iran pakistan saudi arabien hvor man begår uhyrligheder mod sine borgere mod de religiøse mindretal

deres blasfemiparagraf og i øvrigt henviser til danmark og siger

jo ikke så meget at gøre med den nationale kontekst i danmark men det betyder noget i forhold til vores relation og vores

vi har på vores facebookside som sagt

derfor er jeg neutral i dag i den her position og man må vente til på fredag klokken seksten med

man måske lidt sammenblander diskussioner om blasfemi med racisme

vigtigt for enhedslisten at man prøver at holde de to dele adskilt

den der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder det

racismeparagraffen er det er møntet på læren eller

den har en symbolsk funktion i forhold til at beskytte handlinger som krænker

da man oprettede paragraffen i atten hundrede tallet eller som det gør i saudi arabien iran

en beskyttelse af den offentlige orden og en sikkerhed for de uroligheder

anset for at være et stort indgreb i ytringsfriheden

også fordi man var bekymret for det signal det ville sende

i regeringen lige nu i mellemtiden er der

sket noget der har været en sag i nordjylland med en mand der har brændt koranen jeg tror ikke der er nogen her der kan være i tvivl om hvad jeg og mit parti mener om det det er selvfølgelig dybt idiotisk og respektløst og sådan set også uansvarligt

sådan og mit parti det sådan og det her er noget vi har diskuteret rigtig meget både i folketingsgruppe og i landsforbund at vi simpelt hen ikke kan forsvare at vi i et moderne sekulært demokrati skal straffe en mand for sådan noget derfor støtter vi dagens forslag men jo også en helt ærlig sag at

et lignende forslag for to år siden så derfor har vi ændret indstilling og det skyldes

konkrete sag hvor det pludselig ender i et retslokale og pludselig bliver man

nødt til at forholde sig til om man

synes det er rimeligt når paragraffen

taget i anvendelse i praksis

jo også at de var idiotiske og respektløse

måske også i et omfang uansvarlige derfor blev vi tit

anklaget for at ville indskrænke ytringsfriheden

men vi mente da under ingen omstændigheder at man skulle forbyde dem eller forbyde det at tegne og lave karikaturer af religiøse figurer

eller dumme men som vi selvfølgelig ikke

en vigtig del af et demokrati jo er ytringsfrihed

også gerne lige sige en lillebitte smule om racismeparagraffen

som straffelovrådet også var inde på i sin tid

afbrænding af hellige skrifter som den

forbyder og gør strafbart man kan lave alt muligt og sige alt muligt andet forhånende og spottende om religion uden at det er strafbart

bibelen og koranen for det er da respektløst over for de mennesker

forbyde det der synes jeg der er en forskel til racismeparagraffen

for racismeparagraffen er jo at forhindre at folk spreder løgne negative generaliseringer generaliseringer eller had om befolkningsgrupper

end at krænke deres følelser

men der er stadig væk en forskel på at krænke nogle følelser og så sprede løgne og negative generaliseringer om mennesker som kan have meget voldsomme konsekvenser for dem og offentlighedens syn på dem

er en helt fundamental og meget klar

derfor er vi fortsat tilhængere af racismeparagraffen men derfor er vi også villige og parate og vil meget gerne støtte afskaffelsen

og så er reaktionen fra den danske regering at vi ikke klart og utvetydigt kan erklære blasfemiparagraffen for et overstået kapitel i danmark det sender et helt forkert signal

han henviste til at den pakistan ved et møde i saudi arabien havde henvist til den danske blasfemiparagraf som udtryk for støtte til global

også at demokratiske lande som danmark indirekte legitimerer de lande der bruger blasfemiparagraffer til at undertrykke religiøse minoriteter ateister og dissidenter vi skal

solidaritet med ofrene for blasfemiparagraffer ikke de stater der håndhæver dem

enhedslisten radikale sf

liberal alliance sammen den liberale kulturradikale og socialistiske arv er præget af religionskritik og en afstandtagen til religiøse reaktionære dogmer

borgerne visse meninger eller fratage dem retten til at have visse andre meninger selv de tåbeligste anskuelser selv de mest skadelige opfattelser har ret til at eksistere

er udtryk for en primitiv moralistisk tankegang at man kan bekæmpe det

mod to dr chefer efter at trille havde fremført den fremragende sang i tv

end for eksempel politibetjente

kristeligt folkeparti om valgudskrivelse

hensyn til religiøse følelser hvad med sammenhængskraften og hvad med national sikkerhed

jeg har personligt skiftet holdning siden muhammedkrisen mine daværende holdninger om tolerance og hensyn til religiøse minoriteter

respektløst og nedladende over for de selv samme mennesker alle uanset religiøs overbevisning eller ej er borgere i det her land med de grundlæggende frihedsrettigheder der rettelig hører til for ti år siden mente jeg personligt at tegningerne var nedsættende splittende og unødvendige

men det må et frit samfund kunne rumme for desværre

at de ikke var unødvendige jeg ønsker ikke at fornærme mine muslimske venner eller nogen muslimske borgere i det her land generelt

samfund

og fordomme mod minoriteter ved at gå på kompromis med ytringsfriheden når ekstremister afpresser os blasfemiparagraffen har ikke forhindret en kloak af holdninger i internettets afkroge holdninger skal mødes af holdninger ikke af fængselsstraf

og så rækker vores fantasi ikke til at forestille os et danmark uden men ytringsfriheden er vundet gennem hårdt arbejde den er ikke faldet ned fra himlen og i mange lande rundtomkring i verden risikerer aktivister ateister og bloggere deres liv og sikkerhed for retten til at kritisere

og selve religionen sf

at vores kritik af de stater hvor blasfemi bruges til at undertrykke anderledes tænkende og

paragraffen for ikke at blive udsat for terror men vi skal da ikke deponere vores handlefrihed i hænderne på terroristerne

heldigvis havde ingen været tiltalt for blasfemi siden sangeren trille blev det i nitten en og halvfjerds muhammedtegnerne gik fri bibelafbrænderne i nitten syv og halvfems gik fri men nu har nordjyllands politi altså tiltalt en nordjyde for blasfemi på grund af en koranafbrænding jeg fatter ikke at anklagemyndigheden skal bruge tid på sådan

et fjols der har brændt

lad være med at bruge tid på

fjols da straffelovrådet i to tusind og femten lavede deres rapport konkluderede de at at blasfemibestemmelsen ikke er til hinder for skarp kritik af religion og religiøse dogmer men allerede dengang skulle vi have afskaffet den for de skrev videre

at der ville være en risiko for at myndighederne ikke kunne tage sig af bibelafbrændinger hvis ikke vi havde en blasfemiparagraf det var et argument for at bevare paragraffen men konklusionen

bruge ressourcer på afbrænding af bøger

det var slående at mange teologer frabad sig

positiv særbehandling eksempelvis generalsekretæren i luthersk mission jens ole christensen han sagde følgende vi skal ikke have paragraffen for guds eller kirkens skyld den skal nok klare sig det der kan tale imod paragraffen er hvis den kan opfattes som en positiv positiv særbehandling af religioner men det er heller ikke på nogen måde mit indtryk at den gør det paragraffen må heller ikke stå i vejen for religionskritik men det gør den ikke grundlæggende er det ikke afgørende for kirkens rolle om vi har denne paragraf eller ej

altså blasfemiparagraffen handler om at vi ikke ønsker at krænke andres følelser men det er for svagt hvis svaret svaret til fundamentalisten der hader danmark er at vi vil forbyde at krænke vedkommendes

de religiøse følelser har ikke en særlig beskyttelse

gør ikke samtalen om religion en tjeneste ved at pakke religionernes helligheder ind i vat tværtimod er der rigtig mange gode grunde til at afskaffe paragraffen blasfemiparagraffen hører fortiden til og det er en helt fundamental indskrænkning af ytringsfriheden jeg synes også det er dumt at brænde koraner af men helt ærligt skal det være ulovligt vores blasfemiparagraf

er ikke så rigid som dem vi ser i ikkedemokratiske lande som nogle af de muslimske lande og i rusland eksempelvis men problemet er at vores blasfemiparagraf legitimerer slyngelstaters blasfemiparagraffer vi kan ikke forlange af dem

på afgørelser hvor de straffer religiøse mindretal i henhold til

en paragraf det vil sige at når vi indskrænker ytringsfriheden

kommer de lande og måler med en lineal af elastik og siger at når danmark har

må de også så er det globalt accepteret det skete eksempelvis i saudi arabien i to tusind og femten hvor den danske blasfemiparagraf

som eksempel på global accept

flere eksempler i iran blev en en og tyve årig idømt dødsstraf for at fornærme profeten i en sms besked i pakistan sidder en kristen kvinde på syvende år på dødsgangen for blasfemi en mauretanier er idømt dødsstraf efter han kritiserede regeringen for at misbruge religion til at retfærdiggøre slaveri i rusland er en blogger anholdt og tvangsindlagt til en mentalundersøgelse fordi han har benægtet eksistensen af gud jeg kan godt forstå at mange er bange for at vi risikerer at lægge os ud med bananrepublikkerne hvis vi ophæver blasfemiparagraffen jeg tror ikke

hvad fanatikerne

skal de i hvert fald ikke begrænse vores handlefrihed faktisk er der kun fem eu lande der har en egentlig blasfemiparagraf

myndighederne skal ikke bruge tid på fjolser

der er

sige at det mener enhedslisten også

et levn fra fortiden

den er unødvendig den er i hvert fald ikke rimelig

i forhold til ytringsfriheden

det har det været længe det er ikke sådan at det her er noget

politik altid og det ved i

klart har markeret at de vil stemme for forslaget det er

af herre peter kofod poulsen i forhold til racismeparagraffen

har vi en diskrepans men det ændrer ikke ved at vi er meget glade for

fru zenia stampe sagde også at det var noget som de i radikale venstre havde ændret synspunkt på og det er jo dejligt at

også rigtig dejligt at der har været den bevægelse

hele taget politisk hen over midten

de er lidt låst

at sige tak for deres indlæg og deres

meget klar markering af hvor de partier står det er så måske

sige at det faktisk tegner til til at der kunne være et flertal allerede nu for at afskaffe den paragraf vi afventer lige

meget spændende og jeg glæder mig til

en god måde at iscenesætte sig selv på som parti

og jeg glæder mig til at se hvad der kommer ud af jeres afstemning

der går ind for at afskaffe den selv om socialdemokratiet og selv om venstre er lidt fodslæbende

er ikke kun lidt fodslæbende de har stået fast på den forkerte politik altid efter fru trine bramsens udsagn men dog vil jeg så sige

i sin tilgang til det jeg hørte næsten og sådan tolker jeg også justitsministerens

hvis den her paragraf ikke havde været der ville regeringen

banal erkendelse af at regeringen hvis

at det her er en paragraf der hører fortiden til det er ikke noget man

hvis jeg så også ligesom tager venstre til indtægt for den del

venstres indlæg for og imod og tvivlens nådegave og den slags ting

også er i bevægelse i det her spørgsmål om afskaffelse af blasfemiparagraffen men

sige tak det har været rigtig god debat synes jeg

gentage alle synspunkter for

den her paragraf de er blevet sagt allerede mange gange

enhedslisten har foreslået og derfor håber jeg at vi kan nå frem til at at det her lovforslag rent faktisk

konservative

at der skal laves en undersøgelse sådan som justitsministeren er inde på er

jo noget der kan foretages inden for de næste fjorten dage

man ikke bruge flere måneder til så det kan godt nås allerede her inden sommerferien

i eget hjem regeringen kan ikke på dette grundlag støtte forslaget men det

at man som borger har et behov for at føle sig tryg i sit eget hjem og netop tryghed er også en mærkesag for mig både som politiker og selvfølgelig også som justitsminister jeg har derfor også sympati for tanken om at lovliggøre peberspray i eget hjem der er en række praktiske udfordringer med med det nuværende forslag som ligger og en eventuel overvejelse om at lovliggøre peberspray kalder på at vi bruger den tid der skal til

tænke nærmere over hvordan en sådan ordning så kunne se ud

sådan som det foreslås vil ikke umiddelbart være foreneligt med diskriminationsforbuddet

forventes

lægge beslag på betydelige politiressourcer hvis ansøgere skal

og den enkelte spraydåse skal registreres

om politiet skal have sådan en shop til det jeg synes

godt man kunne diskutere om det er politiets opgave derudover er det værd at

til selvfølgelig vil være et stort skridt at tage

i dansk våbenlovgivning rigspolitiet har tidligere peget på en række problemer ved en mulig lovliggørelse derfor synes vi det er noget man lige skal overveje nøje men som jeg

har jeg dog sympati for ønsket om at øge borgernes tryghed

forskellige ordninger hvor peberspray er lovligt jeg mener derfor det er relevant at kigge på hvilke ordninger andre lande har det kunne være

se hvordan man kunne gøre det jeg mener derfor det er relevant at se på hvilke ordninger andre lande så har og hvis de andre

noget vi kan blive klogere af så skal vi inddrage en sådan viden hvis vi skal overveje en eventuel ordning om en lovliggørelse af peberspray som bidrag til borgernes tryghed justitsministeriet er gået i gang vi er i færd med at indhente oplysninger fra andre lande herunder de lande

deres lovgivning om peberspray og eventuelle erfaringer de måtte have gjort sig

vil vi nærmere overveje hvordan en eventuel ordning for lovliggørelse af peberspray i stil med den foreslåede så kunne se ud så samlet set kan regeringen ikke støtte det foreliggende forslag men

forslagsstillerne har lyttet til den positive tone

italien schweiz spanien og tyskland

jo ikke bananrepublikker det er må man sige meget sammenlignelige lande hvor der er ordnede forhold

demokratisk valgte flertal i de lande der siger at

der i mange år har været et flertal i danmark der siger at det her tør vi virkelig ikke lade danskerne

synes justitsministeren ikke at den linje

har virket fuldstændig umyndiggørende

nogle åbenlyse mangler men vi indgår gerne i en dialog omkring en forsøgsperiode det vi så efterfølgende gjorde

var jo at vi rettede ind efter alle de bemærkninger der kom i salen

så kommet nogle flere praktiske udfordringer altså omkring statsborgerskab den relativt store efterspørgsel det er

set logisk nok og salget af

det gør vores samfund spor bedre eller skaber større tryghed lad mig først og fremmest adressere den misforståelse der ofte hersker i den offentlige debat det er i dag lovligt at bruge såvel selvforsvar som nødværge i sit eget hjem men man må ikke løbe efter en tyv og hævne sig sanktioner er og bliver rettens område men man må altså gerne forsvare sig vi skal huske på at vi i danmark er et af de lande i verden med absolut mindst kriminalitet

en lang lang årrække har været stærkt faldende

lovliggøre håndvåben som peberspray trækker ikke i en retning af et mere fredeligt samfund og vi tror heller ikke på i socialdemokratiet at det skaber større tryghed i danmark

fagpersoner også hvad angår kriminalitetsbekæmpelse når politidirektøren fra midt og vestjyllands politi

så er det vores pligt at lægge øre til politidirektøren udtalte

gavne den kriminelle mest jeg har taget citatet fra politidirektøren med han siger hvis man virkelig forestiller sig

formand har flere gange advaret imod forslaget og påpeget at det blot vil gøre de kriminelle

samfund vi ønsker skulle vi ikke hellere bruge energien på at forebygge kriminalitet og kriminalitetens årsager

det ville være en langt større gevinst for såvel ofrene

os som samfund tilmed

samtlige eksperter på at det er forebyggelse der har den største og bedste effekt på kriminalitet lad mig så indskyde at i de lande hvor peberspray er lovligt

eller på natbordet kan det våben også bruges når der er konflikt i hjemmet eller når små nysgerrige børnefingre får fat i

vi mener ikke at svaret på kriminalitet er at lovliggøre håndvåben såsom peberspray men vi vil meget gerne drøfte hvordan vi i langt højere grad forebygger

er hvis man i sit eget hjem

skal man så række ud efter en kniv som man har i knivblokken

det der er spørgsmålet det her forslag ville jo hvis det står til os lede til færre skader på folk fordi alternativerne alternativerne i dag vil være

langt mere vidtgående over for den

vil spørge den socialdemokratiske ordfører kan det virkelig være rigtigt at socialdemokratiet foretrækker at fastholde en politik hvor det der vil blive brugt til nødværge vil være langt mere barskt end det vi

man greb ud efter men det har nogle langsigtede

jo lige præcis betyde at personen blev blindet men

gerne lige spørge ordføreren om hvad ordføreren mener med

er uenige med dansk folkeparti altså kan det uddybes

håndvåben

at et barn på femten år kunne gå hen i supermarkedet og købe

dansk folkeparti har med det forslag der behandles i folketinget i dag

tidligere ordførertale rettet op

ser venstre selvfølgelig langt mere positivt på det nu foreliggende ændrede forslag

endelig at der forhåbentlig påtænkes visse sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med erhvervelsen

ophævelse af våbenlovens forbud mod anvendelse af peberspray den pågældende bestemmelse i våbenloven det vil sige forbuddet mod peberspray skal efter forslaget kun gælde for udenlandske statsborgere for danske statsborgere skal brug af peberspray være lovligt i henhold til forslaget den sondring lyder umiddelbart for mig til at være i strid med diskriminationsforbuddet i den europæiske menneskerettighedskonvention herudover

tilfælde altså en nordmand der er i danmark må ikke bruge peberspray

udenlandsk statsborger ja så må den ene og den anden må ikke og hvad så når den ene ikke

europæiske menneskerettighedskonventions diskriminationsforbud så det

skal vi i hvert fald have undersøgt nærmere på tilsvarende vis vil vi også gerne have belyst de udenlandske erfaringer der har været med køb af peberspray ligesom proceduren i forbindelse med erhvervelsen bør

hvert fald ikke være mere kompliceret end højst nødvendigt men selvfølgelig skal der hjemtages

så brodne kar kan udelukkes fra ordningen de kan i givet fald udelukkes fra at erhverve den om brodne kar kan få fat i den pågældende peberspray senere ja det kan

fremover desværre vi skal også have set nærmere på politiets

politiet der blandt andet skal sælge de her

det lige er en central politiopgave for et politi der i forvejen er presset på ressourcer så summa summarum

er venstre positivt indstillet over for forslagets intentioner om borgertryghed

nærmere undersøgelse af lovligheden og fornuften i det danskerforbehold som

vil vi også gerne have de udenlandske erfaringer belyst

jeg håber så bare at det også kommer til at stå fuldstændig klart for folk hvis folketinget på et tidspunkt vedtager

folketingskollegaer der fortæller hvordan man skal forsvare sig og gå til angreb på indbrudstyve og lignende

bliver meget anderledes fordi der måtte være en peberspray i natbordet men altså hvis folk har mere tryghed ved det ja så kan det måske være

købe men der er som sagt en række forhold der skal undersøges nærmere herunder ikke mindst forholdene

man udleverede peberspray og nu er der for meget bureaukrati

være svært at vide helt præcis hvad man skal ændre og nu er det så et spørgsmål om om man skal være

dansk statsborger eller ej for at få en peberspray

dansk folkeparti gerne fremsætte et ændringsforslag

når vi behandler sagen i retsudvalget så håber jeg selvfølgelig at det kan give anledning til at venstre skifter kurs i det her spørgsmål

vi har det helt på det rene hvad skal der til for at venstre danmarks liberale parti vil kunne støtte

gælde for brugen og opbevaringen af peberspray så længere når ordføreren altså ikke i den her runde jeg synes at ordføreren skulle glæde sig over og det kan jeg bekræfte over for at har ret i

venstre fortsat har samme opfattelse som tidligere og jeg kan glæde mig over at dansk folkeparti har indrettet sig

der er som sagt ting der skal undersøges

an på en prøve det pudsige er at der er rigtig mange danskere der allerede har erhvervet en peberspray qua det at man kan erhverve den i udlandet

at netop en peberspray har forhindret et igangværende angreb men det er muligt at det findes i hvert fald

at dansk folkeparti skulle glæde sig over venstres mere positive tilgang til det

os nu ikke grave grøfterne dybere jeg har generelt udtalt mig positivt over for

tilbage at undersøge om de samme regler der er for brug

og erhvervelse af peberspray herunder i udlandet

også kan anvendes i danmark og så tror

eller rettere sagt beskytte sig mod

det er ingen hemmelighed at det

en tryghedsfornemmelse for mange mennesker det kan vi se og det vil vi ikke negligere i venstre og derfor er vi positive over

trygge lande i verden blandt andet fordi vi har en stram våbenlovgivning og det skal vi selvfølgelig blive ved med at have vi skal ikke have en

af befolkningen med noget som som er

et håndvåben det vil ikke skabe mere tryghed det vil skabe mindre tryghed nogle af de andre ordførere har været inde på

hvis indbrudstyve for eksempel ved at der ligger peberspray rundtomkring i alle hjem

ægteskabelige konflikter og børn kan få fat

og brugt i andre sammenhænge mere peberspray som er jo et håndvåben vil føre til at forekomsten af peberspray

det vil øge sandsynligheden for at den vil være mere tilgængelig for eksempel hvis folk ønsker at tage den med i byen det vil selvfølgelig ikke være lovligt hvis man vedtager det her forslag men

forslag som det her skulle blive vedtaget så er der også

det mere grundlæggende problem

et voldsomt våben og der må man jo bare sige at

skal betegnes som et angreb af særlig

en uskyldig ting som som kommer ud af en dåse det handler om at det er at farligt våben som for eksempel kan forårsage alvorlige læsioner på hornhinden jeg synes det

uskadeligt middel eller eller noget som ikke er det

skal betegnes som et angreb af særlig farlig karakter hvis man rent faktisk vælger at benytte sig af det

i forhold til politiets brug af peberspray

føre til mindre magtanvendelse

men statistikkerne taler jo deres

efter at politiet har fået

er peberspray sådan set bare blevet et magtmiddel

midler som politiet har til rådighed for eksempel stav og pistol så brugen af peberspray hos politiet har

af magtanvendelsesmidler over for borgerne det har faktisk ført til mere samlet set handler det om at vi skal forebygge kriminalitet

fru trine bramsen også var inde på det handler om at vi skal fortsætte en linje hvor en stram våbenlovgivning i danmark har været medvirkende til

et af de mest sikre og trygge lande i hele verden og

når først den her form for lovgivning rent faktisk er indført kan den være svær

flere våben vil betyde mindre

befolkningen lov til at kunne bevæbne sig med

farligt håndvåben som peberspray liggende derhjemme

ældre og dem der bor alene

er meget bange for at være alene ville være lykkelige for at have et eller andet

selv en lille hårspray som de fleste kvinder har er jo langt farligere end en peberspray så mener herre rune lund ikke at det er lidt forkert at sige at det er et farligt håndvåben

har beskrevet og dokumenteret i en rapport fra to tusind og femten som omhandler

blandt andet østre landsret har lagt til grund for en dom

et angreb af særlig farlig karakter det mener er rigtigt når man benytter sig af noget som kan lave alvorlige læsioner

fordi det bygger på en idé om at flere våben skaber mere tryghed

til at beskytte sig selv ikke kan få lov til at købe det

er vi enige med dansk folkeparti når det så er sagt er der nogle elementer i det konkrete beslutningsforslag

to ting for første er principielle i

andre borgere uanset om man er dansk statsborger eller ej bør jo have den samme principielle adgang

som er norsk statsborger og boet i danmark i omkring fyrre år tror jeg jeg men

hvis det her bliver legalt

godt argument for at hun for eksempel ikke skulle have lov til at kunne beskytte sig så det er principielt diskriminerende imod for eksempel min mor det synes jeg er en svaghed ved forslaget

er der det rent administrative jeg synes man lægger op til en lidt

i forhold til hvordan man skal indrette det og jo særlig en model der trækker meget hårdt på politiets ressourcer det

meget på sinde så det undrer mig lidt at det

er enige med dansk folkeparti

meget principielt imod

så slemt som at bruge et baseballbat eller en køkkenkniv

meget principiel problemstilling i forhold til

trygt retssamfund og at vi har overgivet den opgave det er at beskytte vores borgere til vores politi

opfordre til eller at foreslå at borgere i danmark erhverver sig et remedium

i det her tilfælde med det specifikke formål at skulle forsvare sig selv mod en indbrudstyv går vi også på kompromis med hele det grundlæggende princip i vores trygge retssamfund så ved jeg godt at der stadig væk foregår indbrud men vi har et politi som vi kan ringe til så i det omfang vi begynder at anerkende at det skulle være nødvendigt

selvforsvar og som nødværge går vi simpelt

det samfund som vi egentlig synes at vi gerne vil have så kan vi godt gøre det tryggere det kan vi i hvert fald godt der er jeg meget enig med både enhedslistens og og socialdemokratiets ordførere når

det handler om forebyggelse

man så bruger det baseballbat man har stående ude i garagen eller den køkkenkniv man har liggende i skuffen

indfinde sig at man at man bliver

antallet af indbrud i danmark er faldende så hvad er egentlig ræsonnementet bag at komme

og at der skal flere politimæssige ressourcer til

gerne tage prioritetsdiskussionen for den synes jeg er meget vigtigere nemlig om vi

til grænsekontrol kunne bruges til at passe på de danske borgere hvis vi mener at

gerne takke de ordførere der har frembragt nogle andre argumenter imod som

i en skuffe i et sengebord det tror jeg heller ikke er særlig trygt for en familie med børn

er for så vidt de samme vi er imod

bange for at det vil føre til en generel optrapning jo ikke bare i hjemmene men

håndvåben også vil gøre at de vil blive spredt mere

kommer til at bruge det mod den forkerte man skal jo ikke glemme at politiet er

jeg ved ikke hvad den rigtige term ville være her men

mod sønnen der kommer sent hjem og

måske har glemt at fortælle mor og far at han altså

overnatte derhjemme eller hvad nu hvis det er nogle børn

kan ske hvis sådan et våben ligger derhjemme så er vi også bange for den falske tryghed

godt kunne fortjene at få noget i hovedet og at det gjorde lidt ondt i øjnene men er det også tilrådeligt at

nogle situationer eller handler det i virkeligheden om at sørge for

som de forbryder sig mod det vil nok være mit råd og jeg tror det det råd som de fleste fagfolk vil give nemlig at det

en situation at sørge for at man ikke bliver udsat for vold og jeg tror desværre at tilstedeværelsen af en peberspray

kunne optrappe situationen og føre til vold

har været ældre sagesløse mennesker men men er det den ældre

fru olsen på fem og firs år der først får fat i pebersprayen på natbordet

at introduktion af lovlige peberspray i de private hjem kunne føre til øget sikkerhed måske en falsk tryghedsfølelse

tror jeg at tilstedeværelsen og anvendelsen

ville føre til en farlig optrapning

ret systematisk grund til at punktere nogle myter hver eneste gang vi taler om hjemmerøverier

kan man få det indtryk at danmark er et arnested for hjemmerøverier at kriminaliteten er hastigt voksende

i måling efter måling kan vi jo se det

borgernes tryghed falder samtidig med at

sådan at den oplevede tryghed også fulgte med et mere trygt samfund og det er jo den glædelige nyhed

et mere trygt samfund kriminaliteten på en lang række områder er faldende og det er jo rigtig positivt det betyder jo selvfølgelig

for den enkelte person den enkelte familie der er udsat for et røveri et indbrud at nogle trænger ind i deres private hjem

er en af de mest grænseoverskridende følelser og oplevelser man kan komme ud for

heldigvis ikke selv været udsat for at det må være noget af det allerallermest ubehagelige

inde på kan vi jo desværre se i lande

blive et andet våben for til sidst

hvad skal der så ske hvis der er en indbrudstyv skal vedkommende så i håndgemæng med en ældre dame

våbenlovgivning at synes at vi skal

sige til borgerne at de skal begynde at komme

med folk der begår indbrud

havde en pointe nemlig at det faktisk slet ikke ville være eu medholdeligt i øjeblikket hvis man skulle køre det til ende nemlig hvem der må have lov at bruge

det her kunne blive gennemført

der ikke var det argument vi synes at det er positivt at vi ser kriminaliteten falde

og økonomisk kriminalitet og det

liv og levned deres familie deres eget

undgår at blive udsat for de her ting

og andre diskuteret indbrudssikring og det

vi siger at det vigtigste er at sikre at vi kan få

vi har desværre for mange indbrud i det her land og vi ved godt at noget så simpelt som en tre sekundersregel for at sikre at vinduer og døre ikke så nemt kan blive brugt til

kan vi i det konservative folkeparti ikke støtte forslaget fordi der er en række praktiske udfordringer som justitsministeren også har gjort

ikke er forenelige med

kun gælder danske statsborgere over atten år der er et diskriminerende aspekt i det og at man skal kunne købe det det

politiet rigspolitiet har netop i denne sag frarådet at lovliggøre peberspray det vil beslaglægge en masse ressourcer af politiets i forvejen

for de skal også kunne godkende ansøgere og registrere alle spraydåserne og det tager altså en masse ressourcer fra politiet vi har noteret at justitsministeriet er i gang med at indhente erfaringer og oplysninger fra andre lande

det konservative folkeparti støtter ikke forslaget i denne omgang

ikke er værnepligt på færøerne og i grønland

jeg synes der er nogle udfordringer i det

noget uden at man på en eller anden måde får inddraget selvstyrerne i det

nogle økonomiske barrierer i forhold til det jeg har lige i dag fået nogle svar fra ministeren

skal lave et nyt forsvarsforlig senere på året så med de bemærkninger vil jeg sige at vi afviser beslutningsforslaget som det ligger her men vi

også lagde vægt på der er ingen tvivl om at værnepligten gælder for alle der bor i danmark er man som

flyttet til danmark og har bopæl her jamen så indgår man også i den danske værnepligt når man har boet her i landet i i ti år så har vi

og der kommer altså en evaluering i løbet af to tusind og sytten og der må vi så se

er for nogle erfaringer vi kan trække ud af den inden vi ser nærmere på det her spørgsmål og så skal vi også til at snakke dansk forsvar her i løbet af efteråret så jeg har sympati for tanken men vil også gerne

hvad både hjemmestyret og selvstyret har af overvejelser det plejer at være således

men andre steder og det vil jeg selvfølgelig

at befolkningen bosat i færøerne og grønland

forhold til det foreliggende forslag som

jeg som sådan en forståelse for den motivation

at man ønsker at knytte rigsfællesskabet tættere sammen ved at danne tre ligestillede parter når det gælder rekruttering af værnepligtige til forsvaret lad mig derfor så også slå helt fast at liberal alliance ikke er modstander af en bred repræsentation fra hele rigsfællesskabet i forsvaret

som forslagsstilleren rigtignok også påpeger

forsvaret i dag opgaver der vedrører hele rigsfællesskabet og ikke bare danmark opgaver som kystbevogtning suverænitetshåndhævelse patruljering i de arktiske farvande og et effektivt civilt beredskab er alle funktioner der kommer færøerne og grønland til gavn

for liberal alliance vigtigt at denne brede repræsentation af rigsfællesskabet findes

og ikke gennem tvang færøerne

været igennem en udvikling med selvstyre og hjemtagelse af stadig flere sagsområder det er overordnet en udvikling som liberal alliance støtter og der er et iboende ønske hos et flertal i befolkningen

at denne type af beslutninger bliver truffet i de respektive dele af rigsfællesskabet i det lys er jeg derfor også uforstående over for at

faktisk ønsker at modsætte sig den udvikling og vil påtvinge en obligatorisk værnepligt for unge mennesker i færøerne og grønland jeg tror ikke det vil kaste noget godt af sig i den videre relation mellem rigsfællesskabets

hvor stadig mere selvstyre og hjemtagelse af flere sagsområder må være øverst på dagsordenen i liberal alliance er vi af den opfattelse at en ligestilling i aftjening af værnepligten inden for rigsfællesskabet er en beslutning der skal træffes i færøerne og i grønland

så lige påpege at der jo i dag allerede er

at færinger og grønlændere kan aftjene værnepligten hvis de er bosat i danmark

rekruttere helt frivilligt

hvis man så fra politisk hold ønsker at tiltrække en større repræsentation

stedet benytte sig af yderligere moderne informations og rekrutteringsredskaber redskaber der skal oplyse og motivere og begrunde hvorfor en karriere i forsvaret netop er værdifuld som ung

lige igen understrege at liberal alliance slet ikke er modstander af en bred repræsentation af rigsfællesskabet i forsvaret men vi mener ikke at det forbedrer forsvarets forankring i befolkningen noget sted i rigsfællesskabet at tvinge unge mennesker til at aftjene værnepligten og derfor afviser liberal alliance også

det er nemlig hele rigsfællesskabet der skal tænkes ind når vi skal se på hvordan danmark skal agere

det her forslag er af samme årsag altså

udgangspunkt i vores værdier og de tanker vi har gjort os på

er som udgangspunkt ikke for en værnepligt som den vi ser i dag heller ikke isoleret set uden grønland og færøerne

hvor alle både kvinder og mænd og hele rigsfællesskabet hvis der

nås enighed om det dedikerer x måneder ligesom vi i dag ser det med værnepligten til at give noget tilbage til det land vi får så meget fra og det tror vi egentlig kunne være ret sundt ikke bare for den generation der vokser op i dag men generelt tror

derfor vil vi gerne tale for en borgerpligt senere hen men hvor borgerpligten altså indeholder muligheden for

for socialt arbejde eller humanitært arbejde eller

er fundamentet desuden er det jo en stor stor beslutning netop hvis det rent faktisk man kommer til at tvinge de færøske og grønlandske borgere til

der tror vi det kræver en større diskussion hvis vi endelig skulle stemme

mener så dog at værnepligten skal laves om til en borgerpligt der altså rummer mere end blot

langt langt mere humanitært arbejde og infrastrukturelt arbejde konfliktmægling og lignende ind i vores bidrag til både nato og fn så vi kan desværre

der er en

ikke nævnte samarbejdet med netop ia i

det var så stærkt at ia ville være med til at bakke op om initiativet så jeg ville ikke

nogen til indtægt for alternativets politik men det var nemlig i et samarbejde

en samlet prioritering der er alligevel ikke plads til alle værnepligtige i den senere uddannelse alene derfor synes vi ikke at vi skal udvide værnepligten for det er ganske enkelt ikke det

imødekommer fremtidens udfordringer

bliver taget halvtreds armbøjninger af hypotetisk nye værnepligtige fra grønland og færøerne vil danmark blive udsat for endnu et cyberangreb det er netop cyberangreb der er den væsentligste

direkte trussel mod danmark og det kræver viden eksperter og fikse fingre på tastaturet ikke flere værnepligtige det er glædeligt at konstatere

et godt fremmøde til grønlands svar på forsvarets dag men det siger ikke noget om at

til at udbrede tvang og pligt vi skal lade dem der frivilligt vil gøre en karriere gøre det det kan vi gøre uden at udvide værnepligten men i stedet ved at satse på dem der vil på de professionelle der er ingen tvivl om at blandt de fremtidige sikkerhedspolitiske emner for danmark er arktis et meget vigtigt tema og i en analyse fra forsvarsministeriet

foreslås pilotprojekter med etablering af elementer af forsvarets uddannelser på grønland men det behøver jo heller ikke være værnepligten det behøver ikke

udvidelse af en mindre effektiv uddannelse

udvidelse af værnepligten på eksempelvis grønland ikke ville få den fjerneste betydning for situationen omkring arktis

repræsentanter fra grønland og færøerne tale for

at få værnepligt til grønland eller færøerne så lad os med respekt for selvstyret fritage dem for værnepligten

værnepligten og er derfor imod

ældste parlament taler i runavík og i københavn samles færingerne klokken halv fem på regensen hvor jens olivur lisberg første gang hejste flaget i nitten

flagdagen fejres selvfølgelig også i hans lille hjembygd fámjin såvel som i london hvor vicelagmanden får lejlighed til at sætte færøerne på dagsordenen

med det færøske flag den femogtyvende april den eneste højtidsdag som har en

færøsk oprindelse det officielle

besluttede i stedet at markere den niogtyvende juli som færøsk flagdag i danmark det har måske en historisk forklaring den femogtyvende april nitten

anerkendte det engelske admiralitet

færøske skibe under allieret kontrol skibe

var besat af tyskland og englænderne påtog sig forsvaret af færøerne

otte og fyrre anerkendte også

ikke deltog i krigshandlinger og

væk ved magt så sent som i to tusind og

sagde det færøske lagting nej til at

i krigen i irak

med aggressive militære aktioner

verdenskrig blandt andet sejlede

færøske søfolk uafbrudt med fisk til det britiske folk under krigen indsatsen kostede flere end to

færøske søfolks indsats og tildelte dem krigspension på linje med andre søfolk

folkeparti om at unge færøske

er formuleringer som

skal ligestilles har det noget med selvbestemmelse og ligestilling at gøre når man vil tvangsudskrive færøsk ungdom til at gøre tjeneste i et

ejer lod eller del i

vi også skal tale om en ligestilling i forsvarspolitisk sammenhæng hvor vi stort set ingen indflydelse har

ser jeg gerne at alle dele af det såkaldte rigsfællesskab bliver ligestillet og jeg mener absolut

i den forbindelse

at forsvaret og redningsberedskabet i

til en indsats i nordatlanten og arktis

kommando har et lille kontor hos den færøske vagt og redningstjeneste og bemandingen kan tælles på én hånd

om en ligeværdig indsats på det forsvarsmæssige

værnepligt men om de store politiske linjer og den strategiske indsats i

i ligeværdige samarbejder med

ligesindede parter som ønsker at værne

anbefale dette høje ting at stemme

nogle få linjer fra den færøske flagsang sjá

og veluddannet personale som er trænet i at

kan tillade grønland og færøerne at være med som værnepligtige eller noget i den stil det er overhovedet ikke det niveau jeg synes vi skal bevæge os på jeg synes vi skal flytte os op på et andet langt mere ligeværdigt niveau hvor vi diskuterer

mål og hvor vi diskuterer beredskab og hvordan vi kan samarbejde på en ligeværdig måde og have en ordentlig indflydelse på vores egne forhold

på en fornuftig måde til gavn for alle parter der deltager

det er en del af det færøske

og i forsvarspolitisk og sikkerhedspolitisk sammenhæng

vi i langt højere grad bør inddrages på det her felt fordi det er

jeg mener også at indsatsen i langt højere grad også set fra forsvarets synspunkt er flyttet over på

og miljøværn og lignende sager og det er jo jo betydelige sager for os at være med i

fornærme nordatlanten eller virke stødende men man man udviser større respekt ved at sige tingene direkte og ligeud sige sin ærlige mening end ved at

for at undgå en konfrontation

er præmisserne altså forkerte

de tre dele af rigsfællesskabet er ligestillet og det må

politiske terminologi komme under alternative faktor

det burde man vide for historisk har der jo været fortielser og fordrejelser når regeringen uden om de færøske myndigheder har givet nato og usa adgang til at bygge militære installationer på færøerne og tidligere udenrigsminister uffe ellemann jensen har direkte sagt at man har henvist til disse installationer når

skullet forsvare at danmark havde et relativt lavt forsvarsbudget man burde også vide at da danmark i to tusind og tre drog i krig sammen med usa blev sagen behandlet i lagtinget og et stort flertal

færøerne havde et ord at skulle have sagt på dette område så ville det være helt naturligt synes jeg

som regeringen træffer på det her område

personligt men rettigheder og pligter må

ekstreme udtryk og der findes altså

eksempler på at færøske og danske udenrigspolitiske interesser er forskellige det har der været meget debat om de sidste par år

den femogtyvende april er færøernes flagdag

storbritannien netop fordi færøerne og

befolkning selv bidrage til redningsberedskabet

beredskabet er et færøsk anliggende der er færøske skibe færøske helikoptere færøsk bemanding og

altid mindst ét dansk militært skib

færøerne som er klar til at bidrage og gør det og tak for det

smukt dansk færøsk samarbejde men det er altså under

der på færøerne mangler en bevidsthed om at friheden koster jeg synes

mangler en bevidsthed om at den dag der ikke er nogen fra vesten der trækker en militæruniform ned over hovedet så er friheden væk derfor har jeg selv været meget engageret i

forholdene for de ikke så få færinger som har gjort frivillig tjeneste i den danske hær

på færøerne som har fået sin egen røst i samfundet

kan gavne veteranerne selv og øge folks bevidsthed om frihedens pris på havet men det

der mere end noget andet ville øge denne bevidsthed

var hvis man fra dansk side var villig til at følge den erklæring man underskrev tusind og fem fámjinerklæringen hvor der står at færøerne skal inddrages og have medindflydelse på udenrigs og sikkerhedspolitiske spørgsmål med sigte på ligeværdighed i alle spørgsmål hvor danmark og færøerne i fællesskab

drager i krig bliver hele riget inddraget bliver krigsførende det har naturligvis betydning for færøerne men der er hverken medinddragelse eller medindflydelse i to tusind og fjorten sagde dansk folkepartis formand at danmark skal være parat til at give rigsfællesskabet fornyet energi og fornyet bevågenhed hvis man mente det kunne man arbejde for at erklæringen fra to tusind og fem blev håndhævet i stedet vil man nu have færøsk bidrag uden færøsk indflydelse

ny energi og øget bevågenhed men ikke af den positive slags som kristian thulesen dahl talte om fokus ville tværtimod blive på de ujævne forhold og den manglende ligestilling i

rigsfællesskabet

vil der selvfølgelig aldrig kunne være en reel ligestilling mellem rigets tre lande på dette område dertil er forskellen i størrelse naturligvis alt for stor men hvis færøerne

som en begyndelse kunne få udtrykt sin formelle mening når

så ville det være et fremskridt nu fremgår det af en beslutning hvilke danske partier der støtter

og hvilke der er imod hvis vi om ikke andet

det fremgik om færøerne støttede eller ikke støttede en konkret aktion så ville vi nærme os fámjinerklæringens formål

konkret betydning men det ville have moralsk og politisk betydning det har det jo

hvor mange gange de partier som var imod beslutningen

så der er ting vi kan gøre for at få en bedre balance i tingene

lægge ud med at pålægge færøerne pligter uden at give færøske myndigheder et eneste ord at skulle

er ikke en god måde at åbne den her debat

fik nogle bedre muligheder vi mener ikke fra inuit

er villige til at diskutere nogle andre områder hvor vi kan sikre en styrket involvering af den grønlandske befolkning politisk mener vi også at grønland skal

så vi kan sikre at grønland bliver hørt det er vigtigt og til gavn for alle at den viden som vi har er med til at sikre at de penge vi bruger på forsvaret

grønland vi mener også det er rigtig vigtigt at

danmark på vegne af rigsfællesskabet går i krig for os er det rigtig rigtig vigtigt at

i grønland ønsker fred vi vil rigtig gerne have fred vi vil rigtig gerne bevare et lavspændingsområde som den arktiske region er i dag

ved med at være sådan vi har hverken tradition eller et ønske om at

intensivere spændingen i arktis derfor mener jeg også at fokus

forsvaret bør være på de civile opgaver de samfundsrettede opgaver herunder også

redningstjenesten men også på suverænitetshåndhævelse i grønland hos inuit

fra inuit ataqatigiits side har vi derfor været optaget af at sikre en større inddragelse af den grønlandske befolkning i opgaverne i arktisk kommando noget af det vi blandt andet

er et frivilligt beredskab så man gør brug af de mange grønlændere som allerede er i fjordene og som

i den natur som vi kender allerbedst mange grønlændere har både snescooter og

og mange grønlændere vil rigtig gerne bidrage med den viden de har og bidrager allerede den dag i dag arktisk kommando har i dag meget få grønlændere ansat og det så vi fra inuit

gerne ændret men det behøver man ikke at indføre værnepligt for at sikre det kan man godt gøre på andre måder via forsvarets informationsdage kunne man være med til at tiltrække nogle flere grønlændere det handler også om at skabe nogle bedre muligheder for transport

afsat fem hundrede kr og kommer man fra grønland

særlig langt hvis man skal fra grønland til danmark personligt mener jeg også det handler om at bygge nogle kompetencer op som der er behov for i grønland jeg synes det er vigtigt at understrege at når man er på mission på indlandsisen i tredive graders frost kan det ikke sammenlignes med at være på mission på en mark i danmark derfor mener jeg også at indsatserne i grønland og arktis

skal målrettes og udvikles netop i grønland og

er behov for en debat i grønland om forsvarets opgaver og derfor har vi

initiativ til en forespørgselsdebat i inatsisartut som netop handler om hvordan

ud fremadrettet i grønland det er vigtigt at denne debat også bliver taget i grønland derudover

arrangeret en politikmik som foregik i nuuk

i sisimiut det er fordi vi mener det er vigtigt

i grønland på samme måde har vi også haft

en debat på de sociale medier hvor vi har fået indput

forsvarsområdet jeg ser frem til debatten og som sagt

meget gerne deltage i det kommende forsvarsforlig som

så længe de ikke erhverver fast hjem i den øvrige del af den danske stat den lov fungerer udmærket mener jeg hvis danmark ønsker at have militær have værnepligt eller gå i krig er det deres suveræne ret til selv at bestemme og prioritere grønland er en del af danmark og må til enhver tid have dette in mente når danmark vælger at være en del af en konflikt i verden hvor der er krige at bekæmpe

indbyggerne i grønland er borgere i et samfund hvor borgerskab manifesteres på forskellige måder og hvor man normalt fokuserer på de rettigheder man som borger føler man har krav på men den grundlæggende idé i den sammenhæng er at manifestere et borgerskab af den slags som ikke blot indebærer nogen garantier til alle men som også kræver en indsats af hver enkelt denne indsats kan være af enten militær eller civil karakter og og enhver ung mand eller kvinde i samfundet bør yde sit militær er mange ting og ikke bare krig militærets tilstedeværelse i grønland

militære tilstedeværelse nævner jeg i første omgang ikke i det her ordførerindlæg eftersom jeg mener at det ikke hører ind under beslutningsforslaget når det er sagt

at arktisk kommando har mange opgaver der skal løses hos os gennem civil samfundspligt selvstyrekommissionens rapport endte med at anbefale at der bør indføres en kombination af værnepligt og civil samfundspligt

fremtid derfor mener jeg at pilotprojekterne er vigtige og vejen frem for et større engagement i vores samfundspligter fiskeriinspektion samt suverænitetshåndhævelse siriuspatruljen samt beredskabet er de områder jeg ser som indsatsområder til større deltagelse og fokus en ordning med frivillig civil samfundstjeneste i et tæt samarbejde med selvstyret er et godt initiativ som på sin vis understøtter anbefalingerne fra selvstyrekommissionen

værnepligt på lige fod med alle andre i danmark siger jeg nej tak til jeg mener ikke at man ved pligt i dag skal lade unge grønlændere forsvare danske interesser rundtomkring i verden når de vælger at være en del af en krig som sagt er den nuværende lov om værnepligt udmærket som den er den frivillige tilgang til at kunne være en del af værnet i dag er allerede en mulighed pilotprojekterne med at inddrage de grønlandske unge i arktisk

det viser erfaringerne fra forsvarets

i grønland og her mener jeg at der er potentiale til et yderligere udvidet godt samarbejde at danmark naturligvis informerer og rådfører sig med grønland når danmark vælger at tage del i en konflikt i verden

naturligt tiltag hvis man finder alle statens borgere og myndigheder vigtige at informere og inddrage inden man begiver sig ud i en krig på vegne af staten

et medansvar og yde sit bidrag til at tage vare på sit land ved at indføre værnepligt og yde en indsats inden for kystbevogtning patruljering i nationalparken og civilt beredskab den anbefaling følges op i forsvarsministeriets analyse om arktis fra juni to tusind og seksten analysen peger på at der er et uudnyttet potentiale for ansættelse og involvering af den grønlandske befolkning til løsning af forsvars og beredskabsopgaver analysen anbefaler at der iværksættes en række pilotprojekter og at forskellige elementer af forsvarets uddannelser etableres i grønland viljen til at deltage i forsvaret er da også til stede i grønland

den tillempede version af forsvarets dag som har været gennemført i to tusind og femten og to tusind og seksten

denne analyse gælder naturligvis også for færøerne selv om der faktisk er en mere udbredt praksis blandt unge færinger om at rejse til danmark og tage en uddannelse i forsvaret både færøerne og grønland ønsker mere selvstændighed

bør indgå som en naturlig del at den grønlandske og færøske befolkning selv bidrager til forsvaret og redningsberedskabet i deres respektive

i den forbindelse er værnepligten en glimrende rekrutteringsmekanisme til forsvaret og redningsberedskabet sammenlægningen i to tusind og tolv af grønlands kommando og færøernes kommando til den værnsfælles arktisk kommando med placering i nuuk og et forbindelseselement i tórshavn understøtter kun den udvikling og viser at der er et behov for at folk med lokalkendskab bidrager til varetagelsen af forsvarets og beredskabets opgaver i de to lande de økonomiske konsekvenser

million kroner dette beløb og debatten om den nærmere udformning af hvordan man kunne virkeliggøre forslaget ville kunne indgå i forhandlingerne

det næste forsvarsforlig

tage det op igen i forbindelse med forhandlingerne

der er jo tale om at der er indflydelse på dansk sikkerhedspolitik fra færøsk og grønlandsk side vi har lige præcis nordatlantiske mandater her i tinget for at man kan være med til at stemme om

så der er politisk indflydelse på danmarks

der involverer grønlandsk og færøsk territorium det ville da være

vi fra vores side absolut anbefale det

sådan set også at det for rigtig mange unge grønlændere vil være rigtig godt at få en uddannelse i

synes også bare det er vigtigt at huske på at de kompetencer skal have fokus på hvad det er

for nogle kompetencer som vil være gode fremadrettet i forhold

til forsvarets opgaver derfor kan man sige

hvor dansk folkeparti jo også deltager og der valgte man jo ikke at afsætte nogle penge til en militær grunduddannelse

man ønsker en værnepligt men ikke ønsker at støtte at der er en

uddannelse på grønland det ville da være en rigtig god idé men men

men det er jo ikke noget vi kan løse her

klart at pengene jo ikke er afsat nu men det er det vi foreslår at de bliver

jo vores erfaring at at frivillighed både inden for hjemmeværnet men også inden for beredskabet hænger rigtig godt sammen med værnepligt fordi det meget ofte er tidligere værnepligtige

i beredskabet som har fået en god uddannelse som bagefter går ud i det civile liv og

så der er en rigtig god sammenhæng imellem værnepligt og så frivillighed

og air greenlands helikoptere og deslige som understøtter forsvarsopgaven i form af sar beredskabet så

en af de ting som du bruger som argumentation

at man kan tage mere ansvar og der er det da en rigtig god idé hvis man ønsker det i praksis så også

vise villighed til at arbejde med på at forsvare vores fælles territorium og det er jo meget aktuelt nu hvor det ændrer sig så meget i arktis hvor vi får en større trafik og vi får nogle større risici for at der kan opstå konflikter der er det da helt åbenlyst at det vil være et

bidrage mere til forsvarets

opgaveløsning jeg synes det er fantastisk at der allerede er er en positiv indstilling og

gør tjeneste deroppe efterlyse flere der for eksempel kan grønlandsk flydende

der kan godt opstå nogle kommunikationsproblemer særlig i i beredskabet når man ikke kan det så der er

hen behov for flere

frivillige ønske om at være en aktiv del af forsvarets opgaver i grønland allerede er til stede og man har i forvejen sagt at der skal afsættes flere midler

kan imødekomme den her stigende interesse fra vores unge

tage aktivt del i forsvarets opgaver det fungerer jo i forvejen udmærket på frivillig basis

valg til at tage en uddannelse i forsvaret hvad er det der får dig til at tro at der

forvejen vi betaler for det selv vi træner vores egne folk

nogle af de bedste i nordatlanten og

jeg tror ikke vi har så meget brug for at

være med i det danske militær

vi overhovedet ikke noget imod at have et samarbejde med andre aktører

det er nogle store opgaver der skal løses beredskabsmæssigt og der synes jeg man

og udfordringer vi står over for

ud fra de udfordringer som nu er

uforstående over for det er da lige så meget til gavn og glæde for færøerne som det er

danske personers opgave at fastholde det det er da også noget som

burde bidrage til på samme vilkår som danskere og vi ønsker jo at at værnepligten udvides så det vil jo sige at når vi forhåbentlig kommer igennem med det

vil der være flere danskere

grønlændere og flere færinger der kommer i trøjen og dermed får

handler om opretholdelse af freden i det nordatlantiske område

må jeg sige at vi faktisk sjældent har

fem personer på et kontor i vores

som har været effektivt og vistnok heller ikke i grønland men det hænger også sammen med at

andre samarbejder med naboerne om jeg så må sige

usa for grønlands vedkommende og med

for færøernes vedkommende og det fornuftige er så at man også indgår i et samarbejde i nordisk regi regi det er sådan

skal deltage i det arbejde med det bidrag vi kan give

uden nødvendigvis at være aggressivt krigsførende og det kan vi sagtens

vi kan gøre det med med search and

og så videre så jeg synes det der hvor vi skal finde en fornuftig samarbejdsform

ikke et spørgsmål om tvangsudskrivning af unge færinger til at indgå i en militær uddannelse i

forsvaret fordi det er det forsvaret skal

færøerne nyder jo lige så meget gavn af den fred som bliver opretholdt blandt andet

at vi har væbnede styrker så jeg kan

færingerne skal være gratister i den her omgang

alle andre skal yde en indsats jeg synes det ville være mere værdigt og mere ligestillet hvis alle beboere i kongeriget havde den samme

opfattelse typisk kasseres når bare en lille del af produktet eller funktionaliteten er defekt og det er

sympatisk tanke men realiteten er at de foreslåede skatterabatter i altovervejende grad vil være en besparelse for borgere der allerede i dag benytter sig af reparationer beslutningsforslaget er derfor i

at opnå øget forbrug af reparationsydelser konkret

tolv procent på småreparationer af cykler lædervarer og tekstiler

det danske momssystem er kendetegnet ved at alle varer og ydelser som udgangspunkt er pålagt fem og tyve procent moms det har skiftende regeringer holdt fast i og det er der

mange gode grunde til skiftende regeringer

nu komme ind på det siger sig selv at et momssystem med én sats frem for mange forskellige satser

vi i forvejen har et ukompliceret skattesystem

meget mere kompliceret momssystem

nedsatte satser skaber for eksempel afgrænsningsproblemer hvilket gør det mere usikkert for virksomhederne

og andet det er selvfølgelig for alternativets vedkommende beskrevet i beslutningsforslaget men

nogle ting der manglede og hvor skal de så placeres henne den umiddelbare besparelse

nedsat momssats bliver mindsket af de øgede omkostninger der er forbundet med at administrere nedsatte momssatser borgerne vil derfor ikke nødvendigvis opleve at momsnedsættelsen slår fuldt ud igennem på priserne en nedsat moms på småreparationer er desuden ikke et særlig målrettet instrument til at fremme et mere bæredygtigt forbrug

jo i realiteten ville virke som et pristilskud der er uafhængigt af om det rent faktisk er bedst for miljøet og samfundsøkonomien at reparere en bestemt

endvidere at der efter svensk forbillede indføres et skattefradrag for reparation og vedligehold af hårde hvidevarer der udføres i eget hjem

går ikke uden for rammen af en generel ordning ind for regler der indebærer støtte til privates køb af reparationsydelser af en særlig produkttype fra en specifik

det vil også give nogle problemer hvis man gør det og hvad er i øvrigt forskellen på

af de grunde jeg har nævnt her støtte beslutningsforslaget om

sænke momsen på småreparationer af bestemte ting som cykler lædervarer og tekstiler og vi kan heller ikke støtte forslaget om et særligt forhøjet fradrag for

vi har nærmest ordret kopieret forslaget fra

svensk initiativ og nogle af de begrænsninger der også

eu reglerne så

kan gøre det her på en måde der er endnu mere genial end jeg kan høre

man kan gøre skal man ikke gøre gennem skattesystemet via nogle

og momsfordele som der her lægges op til

moms end vi har i danmark

at nogen får repareret en cykel som de ellers ikke

er nogle her på christiansborg der

at cykelsmeden kan komme cyklende forbi og reparere cyklen mens man er på arbejde og så kan man afregne via betalingsservice så

understøtte de ting der er i markedet og nye virksomheder der tænker i bæredygtig cirkulær økonomi tror jeg mere er vejen at gå det kunne så være at give tilskud til den form for virksomheder så

men men det er dog et par bud på hvad man kunne gøre som alternativ

hvis man indfører et fradrag for reparation af hårde hvidevarer at det vil medføre et mindre ressourceforbrug da skattefradrag altså en skattelettelse normalt antages at føre til et merforbrug ligesom eventuelle ekstra arbejdspladser i en branche formentlig blot vil være udtryk for en forskydning mellem sektorer der næppe vil påvirke den samlede beskæftigelse det er jo sådan nogle af de forudsætninger som bliver lagt

det kan godt være at de ikke entydigt

som alternativet godt kunne kunne tænke sig det er

vi mennesker miljø og natur for meget ikke mindst i den vestlige verden har vi

alvorligt ud fra et ansvar for vores omgivelser over for kommende generationer vi er beklageligvis blandt de lande i verden der bruger flest ressourcer og producerer mest affald per indbygger affald som i nogen grad kunne være undgået til gavn for miljøet klimaet og økonomien

vandforsyning og plastikophobning i havene og andre miljøproblemer påkalder sig heldigvis stigende fokus

er der jo ganske enkelt flere penge at tjene hjem og job at skabe i danmark hvis nogle af vores løsninger på området bliver til produkter og services og systemer som kan bruges andre steder så vi har et fælles ansvar for at passe på vores sparsomme ressourcer og vi skal bruge ressourcerne smartere i fremtiden det var også de tanker der lå bag den vision om et danmark uden affald som vi på forskellig vis arbejdede for

da vi havde regeringsansvaret i den tidligere valgperiode

endte deres dage som affald både i hjemmene og fra virksomhederne derfor rettede

at skabe affald i produktionen på byggepladser og i tekstilindustri ved at stoppe madspild og mange andre punkter

andet med den meget omfattende ressourcestrategi som regeringen

godt for miljøet hvis vi smider mindre ud der er jo også penge at spare hvis vi kan forebygge at affaldet opstår i første omgang

ved at produkter i udgangspunktet designes snedigere og med færre

produkter der er designet sådan kan holde længere og

lettere at reparere og vedligeholde når produkterne så har aftjent deres værnepligt skal vi tænke i hvordan vi kan genanvende materialerne i

har vi sympati for formålet med forslaget om at mindske forbruget af ressourcer men vi mener bare ikke at den bedste vej går via vores momssystem eller ved at opfinde nye skattefradrag det er en stor styrke ved det danske momssystem at det er enkelt skatteministeren var inde på nogle af argumenterne før

vi har meget få undtagelser og og ingen differentieringer af satsen det gør det til en skattekilde som med et ret lille tab undervejs genererer en betydelig indtægt til staten

andre områder er enige med forslagsstillerne om at ville forbedre derfor mener vi at man skal være meget varsom med at pille ved momsskruen og åbne op for at en lang række forskellige formål skal forsøges opnået ved at lave nogle meget målrettede og også komplicerende

men man kan nævne at som følge af blandt andet skattereformen fra to tusind og tolv

bliver skatten på arbejde og jo dermed også på at reparere

stedet for et forslag som det her synes vi at løsningerne snarere ligger i de ting jeg forsøgte at beskrive tidligere

vi genbruger mere heldigvis er der også meget gang

i genbrugsforretninger flere folk er villige til at købe brugte ting at vi sorterer og genanvender flere ressourcer og bruger andet affald der så ikke kan genanvendes

vi skal endnu længere med de ting som på nogle punkter jo er godt i gænge

på eu plan nævner forslagsstillerne jo selv i bemærkningerne til forslaget at der er vedtaget et ecodesigndirektiv i to tusind og femten

stille europæiske krav til forskellige energi og ressourcekrævende produkters indretning og levetid vil også være langt mere effektivt end at indføre et skattefradrag

i danmark med tvivlsom effekt endelig synes jeg også der er behov for en kultur og adfærdsændring jeg tror faktisk at det øgede fokus der er på genanvendelse og affaldssortering

vil bidrage til en øget bevidsthed og en øget værdsættelse af kvalitetsprodukter der holder i lang tid og som kan repareres så som det fremgår er vi enige med alternativet i at vi vil passe bedre på miljø natur og ressourcer men vi kan ikke støtte de specifikke forslag til det som

fordi vi kunne se at det var muligt at gøre det i sverige vi kender ikke rigtig resultaterne af det endnu

at det det måske burde ske på en anden måde nemlig

man ikke tog vores ellers ganske

gjorde tingene på en anden måde mit spørgsmål er så bare tror ordføreren ikke at vi bliver nødt til at tage økonomiske incitamenter i brug for at skabe den her omstilling til at starte med jeg mener personligt at den grønne omstilling er langt mere interessant hvis der ikke er tilskud men der går lige et stykke tid

også giver sig udslag i den pris som vi som forbrugere møder

fra en tankegang om at der her er et forbrug vi gerne vil begrænse og et provenu til staten som vi kan skabe

for at vi skal have fokus på at

helt reel problemstilling men jeg vil nok lægge mig i halen på de

række udfordringer blandt andet er der

cykel ville jo have gjort det lige meget hvad og derfor taber man så bare et

skifte ud før det ikke længere er en småreparation er det to lapper på dækkene

man skifter til carbonhjul eller

skifter hvornår er det en ny cykel man har fået i stedet for småreparationer så det giver nogle udfordringer rent skattemæssigt som man jo hvis man har et ondt sigte

skævt og det er måske ikke det som er hensigten med det her og

at der kan være nogle uhensigtsmæssigheder

her men fra dfs side synes vi fald ikke at den rigtige skrue at skrue på er en momssats

den samme momssats vi har på stort set

jo så det med et fradrag man vil bruge en anden skatteskrue på arbejdsløn i forhold til reparationer af nogle produkter efter forbillede fra den svenske rut ordning

element man har nogle andre ideer som

og noget af det der faktisk kom ud af aftalen

at vi satte en undersøgelse i gang af den svenske rut ordning og

man måske i udvalgsarbejdet får undersøgt det man så også fik kigget på den her del

ikke er kommet nogen erfaringer med det men når man alligevel i skatteministeriet er i gang med at kigge på den svenske ordning

være at man kunne få den her del med så man om ikke andet

som skatteministeren sagde hvorfor kan man ikke få

lavet sin blender eller sin mobiltelefon eller sit fjernsyn når man

opvaskemaskine med e mærket d

helt så simpelt at man bare siger at man

det bedste for for miljøet

med en cirkulær økonomi og jeg vil også sige

op også nye måder at gøre det på hvor folk i stedet for at aflevere til

i stor stil med gamle varer så jeg oplever faktisk at der er en utrolig stor bevidsthed i befolkningen

familie og fundet rigtig meget billigt tøj på den måde som stort set ser ubrugt ud

derude i forvejen for at foregribe et af de spørgsmål som nok kommer

standard for hvilke metaller der

der tror jeg man skal ud i nogle standarder for hvordan man for eksempel laver mobiltelefoner at det skal

telefon ud som ikke fejler noget bare fordi batteriet fejler noget det kræver i høj grad internationalt samarbejde måske på eu plan og

gerne mellem nogle producenter foreninger som går sammen om at

skifte en lille komponent i der kunne standarder være en del af det

kunne bygge videre på det boligjobfradrag som vi allerede har kigget på

vil ikke afvise at man kan putte nogle ting ind

en fremtidig model efter efter svensk forbillede

vi synes ikke at momsskruen er det rigtige redskab men

set enige i det overordnede budskab

derude i dag i forhold til genbrugsbutikker og markeder og også på facebook og hvor folk nu

man kan nogle gange synes at det virker som om folk forbruger og forbruger og at man glemmer at reparere hvad det er man bruger men jeg har nu også en oplevelse af at det

højere og højere grad med genbrugsbutikker skomagere og deslige

set den enhedsmoms vi har i danmark altså at vi fortsætter med at have en enhedsmoms på

administrative omkostninger så vi vil ikke ændre på

har heller ikke her og nu et ønske om at ændre på fradrag for reparationer

mange energieffektive ting det bakker vi fuldt ud op om men

være nogle afgrænsningsproblematikker i forhold til det så på den baggrund

skal fremme en økonomi som ikke er baseret på brug og smid væk vi ved jo at mange producenter af forskellige produkter som for eksempel mobiltelefoner hårde hvidevarer med mere spekulerer i at producere produkter der ikke har en for lang levetid simpelt hen for at holde gang i forretningen og det kan godt være at det er i

med med os andre med befolkningen

betyder jo at vi har et for voldsomt

unødvendigt overforbrug af jordens ressourcer også i forhold til

man kan løse det problem på på flere måder

i første omgang kan man jo sætte nogle rammer ned for hvordan det er man i det hele taget producerer og hvordan man sikrer sig at det når der bliver lavet

vaskemaskiner eller andet elektronik

er jo at gøre det billigere for forbrugerne at reparere de ting som går i stykker

forbrugerne og ikke de producenter som jo egentlig er kilden til problemet eller i hvert fald reglerne

vi også som udgangspunkt at det som man i første omgang bør kigge på

standarderne for hvordan man producerer ting

de bør ændres og reguleres på en mere fornuftig måde men vi kan sagtens følge tankegangen i det

der ligger fra alternativet

skal omfattes af lempelser for moms og skal omfattes af fradrag

det så er der gør at det lige præcis er de varegrupper

at man ikke åbner op for et omfattende misbrug

vi skal ikke have en situation hvor man for eksempel kan købe nogle meget billige og skrabede udgaver af forskellige produkter og derefter så tilkøbe ekstraudstyr som

det skal jo sikres at at et et sådant forslag som det her netop bliver brugt på de tilfælde hvor alternativet er at man smider tingene

skal findes i i forbindelse med forhandlingerne hvis der er flertal for det her vi vi ser vi

det her som et forslag som hvis det måtte blive vedtaget er et oplæg til at man sætter sig

komme væk fra en brug og smid væk kultur og i højere grad over til en cirkulær økonomi hvor

udnytter jordens ressourcer på på den mest fornuftige måde

måde som vil komme mange forbrugere til gode netop at der bliver produceret på en måde som gør at man kan reparere sine ting og dermed bruge færre penge

som kan repareres det vil jo i sidste ende også spare os forbrugere for penge så som udgangspunkt er vi dog positive

og herre rené gade tænke over om om vi måske

anden form for udvalgsarbejde i skatteudvalget hvor vi dykker

mere ned i problematikken i forhold til hvordan vi vi

på på skatte afgifts og momsområdet kan bakke op om en udvikling i retning af en mere cirkulær økonomi det kunne også være at det kunne være en fornuftig måde ligesom

for forslaget og jeg skulle hilse fra sf og sige at sf har

et spørgsmål og med streg under at hvis vi skal have den her cirkulære omstilling

ikke bare os der går mest op i det der skal i gang det netop rigtig mange af dem der går knap så meget op i det som skal være med på det og derfor skal vi også have flere partier med ind

småreparationer

oplevede man jo at folk reparerede biler fordi der var en høj grænse for hvornår man så skulle betale registreringsafgiften på den igen og nogle gange var

jo nærmest kun askebægeret der var tilbage af bilen alt blev skiftet ud og så

ikke fornuftigt og

også forvride forbruget hen mod andre ting og det er ikke godt at have et skattesystem der ligesom forvrider forbruget så det

skattefradrag på reparationer og vedligeholdelse af hårde hvidevarer og det skal være på halvtreds procent af arbejdsindkomsten dog

fordi mange af de her reparationer ville være blevet lavet alligevel så

inde i den samme problematik som med boligjobordningen som vi også ønsker afskaffet fordi den også forvrider forbruget det er en rigtig dårlig måde at bruge penge på

en meget stor

det er jo ikke sådan at de bare bliver kørt på på lossepladsen og

bliver i høj grad genbrugt der er jo en hel

jeg heller ikke sikker på at det vil være fornuftigt ud fra sådan et miljømæssigt synspunkt

til

mindre energieffektive hvidevarer i længere tid i stedet for at erstatte dem med nye moderne energieffektive hvidevarer så tror jeg ikke

vi samlet set ikke

venstres interesse for ikke bare cirkulær økonomi men et cirkulært samfund det er naturligvis ærgerligt at

efter sverige når det kommer til at handle på den brug og smid væk kultur der eksisterer regeringen skal dog roses

at have nedsat et rådgivende

radikale venstre håber at man vil bruge anbefalingerne herfra

i den cirkulære økonomi det cirkulære samfund det er meget vigtigt at regeringen er handlingsorienteret i det her meget vigtige emne om incitamenter til at forlænge anvendelse af vores forbrug og materielle genstande

have betænkeligheder hvis regeringen selv blev genstand for en smid væk og vælg nyt kultur men spøg til side der er

materielle genstande skabe et mere bæredygtigt

det så vi så sent som i morges hvor vi

galt det står til med klimaet poler der smelter hurtigere end først antaget

selv hvor mange advarsler røde lamper og bekymrende fakta der skal til

cirkulær økonomi og cirkulære samfund

initiativ alene er med til at skabe endnu mere bæredygtighed så store udfordringer vi står

med det her alene det skal ses som et af mange initiativer der kan komme til

bæredygtige og grønne retning

regeringens rådgivende udvalg

den første maj så vi kan lave en samlet plan for et cirkulært samfund

en bæredygtig omstilling er prisen værd

også det er vigtigt at vi får rejst en debat om hvordan vi får ændret på den der brug og

umiddelbart finder beslutningsforslaget sympatisk er der også en ting som jeg mener vi bør have belyst

kaster os ud i at lave en differentieret moms

i danmark er det sådan at vi har de her fem og tyve procent i moms på næsten alt

ikke være nogen naturlov men hvis vi alligevel skal gå væk fra det

differentieret moms vil netop medføre

omfatte

være mere attraktive for forbrugeren end dem der ikke er omfattet af en lavere moms

det så vi kommer ind i den afgrænsningsproblematik som

det ene mere bæredygtigt end det andet det er et spørgsmål om lavere moms på reparation af en mindre gruppe af produkter i virkeligheden skaber den mest effektive ændring af forbrugsadfærden eller om den blot som ministeren og flere andre har været inde på vil være til gavn for de forbrugere som allerede i dag benytter sig af reparationer

finansieringsbehov på to hundrede million

forstå at man har taget udgangspunkt i nogle beregninger fra den svenske model det kan være at de

stående fod sige at de umiddelbart kan

ting der er anderledes i danmark end i sverige så provenutabet kan være større eller mindre selv om det så

lyde lidt negativt skal det ikke opfattes sådan for jeg synes det er en vigtig debat at få rejst men

selv om vi synes at det skal gå rigtig rigtig stærkt med den grønne omstilling og at danmark i langt højere grad end i dag skal

jeg synes også der er huller i vores forslag det var vi bevidste om fra starten og derfor

som vi hele tiden har tænkt skulle have forbedringer med på vejen det kan i princippet indføres direkte altså vi

man i sverige har vedtaget et lignende forslag her fra januar og derfor er der ikke noget til hinder for at

men der er nogle elementer

uvægerlig må være en del af det vi foreslår altså at vi skal køre med flere differentierede

kan vi faktisk også godt leve med selv om jeg godt kan se problemet i det fordi vi kører med tre bundlinjer her

den økonomiske den sociale og den miljømæssige

alle sammen over tid

den miljømæssige bundlinje i fokus til at starte med vi investerer simpelt hen i en fremtid som vi mener er fornuftig vi investerer i nye forretningsmodeller der måske kunne blive båret frem af det her forslag

have nye serviceydelser inden for reparationserhvervene som vist er et helt nyt begreb

kunne komme ind under den her lovgivning og drage nytte af den selvstændige der kunne gå ind og finde på nye initiativer og digitale services der kunne hjælpe med at understøtte den her omstilling og udnytte det her fradrag

at

år frem i tiden hvis vi kan se at omstillingen sker på fornuftig vis

et samfund der i højere og højere grad bliver digitaliseret og når forskellige jobtyper som vi kender dem bliver forandret det er

at vores forslag måske med lidt fintuning og lidt bred debat i udvalget og måske en undergruppe kunne nærme sig noget der kunne blive endnu mere relevant for flere partier at støtte op om desuden nævnte radikales ordfører

af ordføreren der er

industrien og erhvervet det er ligesom der tankerne skal komme fra det er

deres egne services men jeg tror også det

forslag til hvordan borgerne kan blive motiveret meget direkte til at træffe nye beslutninger

mere cirkulære beslutninger det kommer sikkert også fra

boardet men jeg er tryg ved at vi bliver klogere med regeringens nye initiativ

på trods af alle mine mener og min relativering

godt kan forstå at man ikke lige kan bakke op om det nu og her fordi det er et forslag der kræver lidt

først bliver opfyldt om nogle år

at vi ikke følger sveriges eksempel

man i sverige har taget bind for øjnene og så gjort det her uden

økonomiske og set frem i tiden og tænkt det her kommer til at give en gevinst for sverige som land fremadrettet

den økonomiske bundlinje men lur mig om vi ikke finder på

et eller andet fornuftigt sammen med nogle flere partier og meget gerne ud fra regeringens

gjort grønnere men hvis vi skal en fremtidig boligjobordning som vi kan bakke op om

være initiativer som det her der kunne blive en del af den

vores finansordfører josephine fock om det for nylig

sagt noget offentligt men vi vi barsler lidt med ideen

kunne være noget i den her retning hvis vi skal med i en ny og grønnere boligjobordning skulle

vi da altid klar men som tingene ser ud lige nu tror jeg vi får mere ud af at bruge de penge der skulle investeres i

ordning andre steder også fordi den den vækst vi godt

det kan være det ændrer sig hvis pakken vi skal sige ja tak til